det lader ikke til at være tilfældet så slutter vi afstemningen for stemte hundrede

dermed er forslaget vedtaget forslag til vedtagelse nummer v ni og tredive af nikolaj villumsen er bortfaldet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

at sige at regeringen ikke kan støtte forslaget her

kan der ikke være nogen som helst tvivl om at

vores gæstfrihed til at begå kriminalitet skal udvises hvis de overhovedet kan det og det siger sig selv at domfældte udlændinge der allerede er udvist fra danmark i videst muligt omfang selvfølgelig skal overføres til afsoning i det land

vil bidrage til at flere dømte udlændinge vil kunne overføres til afsoning i hjemlandet og det er jo sådan set det der er formålet

vil jeg gerne gøre forslagsstillerne opmærksomme på at de eu regler der gælder i dag er omfattet af det danske retsforbehold derfor vil danmark ikke kunne deltage i vedtagelsen af nye eu regler på området og eventuelle nye eu regler selv hvis de skulle være bedre vil i givet fald ikke gælde for danmark dermed risikerer vi og her vil jeg

at falde uden for det eksisterende samarbejde i europa og dermed stå uden de virkemidler vi har i retspolitikken hvad angår at overføre domfældte udlændinge til afsoning i hjemlandet

helt overbevist om at det ikke er hensigten med forslaget her men jeg håber at man vil

når jeg i dag siger at danmark vil risikere at falde uden for det allerede eksisterende samarbejde mange af forslagsstillerne

og vi i regeringen er jo enige om at vi skal af med forbeholdet på retsområdet danmark skal være en del af kernen i det europæiske samarbejde ikke mindst på politiområdet men

så længe der er et retsforbehold vil jeg altså ikke anbefale beslutningsforslaget her fordi vi

hen risikerer at komme helt uden for det europæiske samarbejde

om problemstillingen her til den nye kommission og

at to og tyve medlemsstater på nuværende tidspunkt har implementeret eu rammeafgørelsen om overførsel af domfældte og at de øvrige medlemsstater

efter det oplyste er i gang med en implementering det siger sig selv at alle lande skal med så reglerne kan komme til

i den forbindelse har jeg også bemærket at forslagsstillerne i begrundelsen for forslaget har anført at det er problematisk at blandt andet litauen ikke har implementeret rammeafgørelsen og jeg kan i forhold til det

litauen har implementeret rammeafgørelsen og at den litauiske lovgivning på området er trådt i kraft den første april to tusind og

bilateralt med relevante lande både i og uden for eu som skal indebære at udlændinge der mangler at afsone helt ned til en måned af den idømte straf kan overføres til afsoning i hjemlandet jeg tror at vi bliver nødt til at være realistiske på det her punkt

at en række lande skulle forpligte sig på mere end det vi har kunnet opnå enighed om på europæisk

ikke kunne finde nogen eksempler på at andre skulle have

den form for aftale hvis de findes vil jeg selvfølgelig meget gerne

helt stille og roligt at dvæle ved noget som

stiller selvfølgelig krav om domstolsafgørelse når udenlandske fængselsstraffe skal fuldbyrdes det gør vi i danmark og det gør man altså også i en række andre lande

set en af årsagerne til at der kan være forsinkelse på hvornår

enten for at begå kriminalitet eller under deres ophold begår kriminalitet

en del af den aftale gik ud på at forstærke indsatsen for at sikre at flere udvisningsdømte udlændinge kan sendes ud af danmark til afsoning i deres hjemland der er opsat nogle klare mål for myndighedernes behandling af sagerne det gælder sagsbehandlingstiden og det gælder i forhold til antallet af overførselssager vedrørende udvisningsdømte der skal rejses der blev også lavet en særlig task force hjemsendelse som er placeret i justitsministeriet og som har til formål at sikre en så smidig og effektiv

behandling af sagerne her i forbindelse med at den

litauen polen og rumænien det er jo lande hvor der desværre er mange statsborgere der sidder i danske fængsler derudover har der også været bilaterale møder med serbien og rumænien med henblik på at styrke samarbejdet med de lande hvis vi ser på hvordan det egentlig går med at få udsendt

udenlandske afsonere til afsoning i hjemlandet så går det jo den helt rigtige vej for hvor det kun lykkedes

dømte under den tidligere regering så er det jo faktisk lykkedes at få tallet

pænt i den rigtige retning vi er på ingen måde i mål men det går den rigtige

straffesager jeg forstår godt synspunktet det eneste jeg kunne have lyst til at sige i den forbindelse er

mange former for kriminalitet jeg tror vi er enige om at vi gerne vil have de unge

igennem vores retssystem så hurtigt som overhovedet muligt vi har oplevet terror i danmark for kort tid siden der har vi en interesse i at sagerne behandles hurtigt tænk på de kvinder der voldtages de mennesker der udsættes for

kvinder der bliver slået af deres mænd der er faktisk ganske mange kriminalitetsformer vi ønsker en hurtig sagsbehandling af

vil jeg bare advare mod at man på enkeltområder siger

gerne have hastebehandling for det betyder jo forsinkelse andre steder derfor vil min opfordring hvad det punkt angår være at vi

kigger på den samlede straffesagskæde i fællesskab

sagsbehandlingstiderne både af hensyn til ofrene

samfund men faktisk også af hensyn til gerningsmændene eller de formodede gerningsmænd for der kan være nogle der er uskyldige som selvfølgelig skal have deres sager afgjort hurtigt så de kan komme videre

til sidst sige at jeg er glad for interessen fra

jeg vil også gerne sige meget klart at jeg har ganske enkelt utrolig svært ved at forstå hvorfor man vælger at begå kriminalitet når man kommer til danmark som gæst som udlænding bliver modtaget ordentligt af det danske samfund og af danskerne og bruger det ophold til at begå kriminalitet det er

problem for os alle sammen det er et problem for de udlændinge der

udlændinge der begår kriminalitet i danmark bliver udvist og efterfølgende vender tilbage

trods af en udvisningsdom og begår ny kriminalitet her er et område hvor vi skal være på dupperne vi skal ikke

tilbageholdende med at få sendt folk ud både til afsoning og i forhold til

blive udvist af danmark men jeg er ikke sikker på at

de redskaber og de metoder der lægges op til i forslaget her er de rette

personligt ville jeg være meget bekymret ved udsigten til at danmark risikerer at ryge ud af det eksisterende europæiske samarbejde

registeret som jo også er noget som er forbeholdsbelagt der er ministeren meget aktiv

hvad forskellen egentlig er på det her og så pnr registeret begge dele er forbeholdsbelagt justitsministeren advarer her imod

skal vi gøre vores indflydelse gældende er der ikke bare tale om en enorm dobbeltmoral fra justitsministerens side der dækker over at man i virkeligheden ikke ønsker at gøre noget ved det store problem vi har med udenlandske afsonere

tror venstre ikke at jeg hellere vil bruge midlerne i kriminalforsorgen til den forebyggende resocialiserende indsats der skal sikre at der bliver mindre kriminalitet i danmark tror venstre virkelig at der er nogen som helst politikere

udenlandske kriminelle svaret er selvfølgelig nej det eneste jeg appellerer til er at vi tager en praktisk realistisk diskussion af

flere kriminelle udlændinge under den her regering end under den tidligere så der er noget der tyder på at de virkemidler der er taget

fordi der desværre i nogle af de lande hvor der er statsborgere der

til danmark og begår kriminalitet ikke er den nødvendige i mine øjne velvilje til

få tingene til at glide hurtigt og der er det europæiske samarbejde selvfølgelig den rigtige ramme for det må og skal være sådan at eu landene selvfølgelig tager egne statsborgere hjem

hvis ikke man overholder de fælles spilleregler der er opstillet i samfundet så er hele formålet med den danske kriminalforsorg jo at lave resocialiserende arbejde sådan at flere vender kriminaliteten ryggen og får et liv med job og uddannelse

besværliggjort når der sidder og det gør der desværre så mange udenlandske kriminelle i danske arrester og fængsler hvilken interesse skulle jeg dog have i at de personer ikke vender hjem det er da et mærkeligt synspunkt

lige så slemt som hvis det er at de bliver sendt hjem og de ved at

jeg tror der sidder rigtig rigtig mange som synes at justitsministeriet og i øvrigt også ministeren

træffe nogle flere beslutninger som sikrer at de kriminelle udlændinge vi har

en ting

tror jeg på at det er den europæiske vej vi skal gå jeg ser meget gerne at vi får strengere strammere regler på europæisk plan men jeg vælger også at anskue det på den måde at forudsætningen for at vi kan få det er at vi kommer af med vores forhold

hvis der kommer borgere fra

det er også min holdning men hvis det skal lykkes er det den europæiske vej vi skal gå

ordentlig kontakt til de pågældende lande

sørge for at eu reglerne bliver bedre deri er vi ikke uenige

hvordan og hvornår vi gør det her på den den rette

sidder i danske fængsler og måske endda synes det er

aldeles utilfredsstillende

at stå sammen om at gøre noget ved og det er derfor jeg igen vil nævne at det er ærgerligt at ministeren i

at komme med hvor ministeren eventuelt er villig til at gøre noget mere end

problem at vi ikke har den tilstrækkelig effektive organisation på europæisk plan til hurtigt at få

kan afsone i hjemlandet vi har bare samtidig at gøre med et område hvor tingene er lidt lettere sagt end gjort for eksempel

ske en reel prøvelse ved domstolene i de respektive lande

markant flere end dengang vi havde

ikke velkomne i danmark og de bliver aldrig velkomne i danmark

at regeringen fra dag et har haft fokus på at sende så mange som muligt af disse udlændinge hjem til afsoning i deres hjemland og lad mig i den forbindelse bemærke som jeg også har gjort det de tidligere gange hvor vi har diskuteret det her forslag at den tidligere regering ikke løftede den her opgave særlig effektivt to personer to personer blev sendt hjem til afsoning i to tusind og ti mens tallet var langt over tredive i både to tusind og tretten

at hverken dansk folkeparti eller venstre er med i den aftale om kriminalforsorgen der netop har fokus på effektiv hjemsendelse

vi socialdemokrater er fuldstændig enige i

samarbejde på tværs af eu landene er nøglen til at sikre denne hjemsendelse

at to af forslagsstillerne bag dagens beslutningsforslag er modstandere af det fælles eu samarbejde

ikke rimeligt at de sidder i de danske fængsler for danske skatteyderes regning

ved straksudvisning skal udvises med det samme og i den forbindelse noterer vi socialdemokrater os at

antallet af administrativt udviste udviste er steget mærkbart de seneste år med op til hundrede procent når

så grov kriminalitet at de ikke kan udvises med det samme

vi socialdemokrater tilhængere af retssikkerheden man skal stilles for en dommer absolut hovedparten af de udlændinge der afsoner i de danske fængsler

afventer altså at deres sag kommer for en dommer så når

den samlede gruppe af udlændinge der sidder i de danske fængsler kunne det da være interessant at

ikke længere skal stilles for en dommer

kriminelle kommer fra og i den forbindelse må jeg pege på at reglerne på området på grund af retsforbeholdet meget vel kan betyde at

danmark så vil falde ud af de eksisterende samarbejdsaftaler fokus må derfor være på det praktiske samarbejde og jeg har noteret mig at justitsministeren har rettet henvendelse til kommissionen som har oplyst at to og tyve lande

har implementeret eu reglerne og at der pågår drøftelser

som også genoptages i år der handler om at

sikre at de sidste lande kommer med det er den bedste vej til at sikre at de her udlændinge kommer hjem og at de ikke sidder i de danske fængsler

vi skal ikke opfinde alverdens lappeløsninger og økonomisk bistand til de lande der i bund og grund har en forpligtelse til

den tidligere regering får vi langt flere hjem i dag end vi gjorde

to tusind og ti langt flere udvises administrativt

nogle af dem var varetægtsfængslede men hvis man kigger på tallet

og en og fyrre i to tusind og fjorten hjemsendte man så

bare spørge fru trine bramsen som jo er så stolt over den fantastiske aftale om

jeg kan sige til fru trine bramsen at grunden til at venstre ikke var med i aftalen

når man sidste år sendte en og tredive

de lande der har afsonere i danmark skal hjemtage deres afsonere

to personer hjemsendt i to tusind og ti da venstre havde ansvaret

at sidder nogle og følger den her debat nu så tænker de hold da op de kan da godt nok ikke tage det ret seriøst i den regering at

eneste man foretager sig er at sende nogle skrivelser frem og tilbage til eu altså kom nu ind i kampen

hvis ikke i kan bakke op om det her konkrete forslag som jo ellers er mægtig godt så kom på banen

at man kan få dem som er kriminelle udlændinge

hjemsendt flere til afsoning

den kriminalitet som de begår men det er så sandelig også en win situation hvis det er at de bliver fanget

mellem politiet i norge og de pågældende lande

at optrævle kriminelle grænseoverskridende aktiviteter

bør vi også tage fra dansk side over for lande hvor borgerne ofte idømmes og afsoner en frihedsstraf her i landet jeg kan så forstå på ministeren i dag at man har indgået nogle nogle aftaler med litauen

den her rammeafgørelse fra eu og det er da glædeligt at høre så

må vi så se om velviljen fra litauen også kan ses

dansk folkeparti ønsker at danmark skal arbejde målrettet for at ændre reglerne om at

hjemlandet kan afvise at tage imod

så finder dansk folkeparti det også problematisk at der er mange kriminelle udlændinge der ikke kommer i betragtning til afsoning i deres hjemland deriblandt dem der udelukkende rejser på organiserede organiserede indbrudstogter i danmark

jo også især fra østeuropa problemet med østeuropæiske kriminelle er at det kan betale sig for en rumæner at tage til danmark

de får kan forsørge familien derhjemme og samtidig kan de bo på et enkeltværelse i et dansk fængsel sove i en varm seng få et dagligt bad og mad tre gange om dagen

endda med mulighed for at tjene ekstra penge og det har ikke den afskrækkende eller forebyggende effekt på en kriminel når man ser

ifølge bt i går at det eneste der vil

måske ikke være så stort hos den kriminelle

en risiko for at vedkommende ville komme til at afsone i

hastebehandlet sådan at den kriminelle hurtigst muligt ville

pålægger vi regeringen at afsætte en pulje på tyve

million kroner til blandt andet at opbygge opbygge fængselskapacitet puljen skal finansieres via den mindre udgift til kriminalforsorgen som det øgede antal hjemsendte

kan vi spare skattekroner hvilket er godt for andet er det ofte bedre for resocialiseringen hvis man kan snakke med fængselspersonalet hvis man kan få besøg af sin familie og så videre

og det gør eu også allerede

tusind og elleve overførte vi kun to fanger og nu ligger vi trods alt væsentlig højere men implementeringen af eu reglerne her på området er ikke færdige endnu så

da også at tallet vil stige de kommende år det vil vi radikale gerne være med til at arbejde for men det er altså gennem eu vi skal arbejde videre med området jeg tror ikke ret meget på bilaterale aftaler når eu allerede presser på

pondus det har vi i højere grad hvis vi gennem eu presser på

et større eu samarbejde og så videre

at hvis vi udvikler samarbejdet for meget risikerer vi at det kommer til at ryge ind under vores nuværende retsforbehold og så kan danmark slet ikke

dansk folkeparti som tilhængere af de nuværende retsforbehold

for så kan vi sikre at hvis samarbejdet om at overføre afsonere mellem eu landene udvides

mulighed for at være med så for at opsummere ganske kort

det er ikke de rette håndtag som de borgerlige partier her foreslår

vores retsforbehold er det radikale venstre

fald at det bliver et mere relevant spørgsmål at se på om vi kan udvide arbejdet

vi ikke ved om danmark kan være med eller ej

er rigtigt at bruge justitsministeriets ressourcer på

fornuftigt i hvert fald at vente til den anden side af en folkeafstemning for at se

i forvejen er temmelig pressede vi har ingen tilbud der passer i vores fængsler som kan være målrettet præcis disse kriminelle og derfor skal de heller ikke være her i danmark efter løsladelse

før og det gælder stadig at sf ikke kan støtte det her forslag som det allerede er nævnt i i foregående ordførertaler og fra justitsministerens side

gør vi i danmark allerede noget på det her område der er lavet sagsbehandlingsmål som skal sikre at der er fremdrift i sagsbehandlingen

nedsat en taskforce som skal sikre at det sker mest effektivt derudover har vi lavet en udrejseafdeling til de udenlandske kriminelle da det ikke giver nogen mening at at de der skal sendes ud skal have tilbud i kriminalforsorgen forslagsstillerne foreslår at vi skal afsætte penge til ombygning af fængselskapacitet i de lande

det synes vi ikke er en god idé når vi faktisk har nogle regler der tilsigter at det pågældende hjemland på anmodning fra danmark skal tage de her indsatte til afsoning

det et forkert signal at sende at vi vil give de her lande penge for noget som de er forpligtet til at gøre sf kan derfor stadig ikke støtte

derfor vil jeg ikke bruge meget af folketingets tid

sige at enhedslisten

som vi har sagt det mange gange før fuldstændig enige i at det er bedst for alle parter hvis en person kan afsone en fængselsdom i sit hjemland det gælder selvfølgelig

de danske fængsler men det gælder jo også

den indsatte selv at det at afsone i nærheden af familie og venner faktisk er bedre for resocialiseringen det er også derfor at vi i danmark meget gerne tager imod vores egne statsborgere

bliver dømt for en kriminel handling i i udlandet nogle gange

for at hente vores egne statsborgere hjem og lade dem afsone en fængselsdom herhjemme vi går også meget op i at fordele fængselspladserne geografisk rundtom i danmark så man er i nærheden af sin familie og venner når man afsoner fordi vi ved at det er bedst for resocialiseringen så vi er alle sammen enige om at vi gerne vil have udlændinge som er dømt for en kriminel handling i danmark og som er udvist til at afsone den

der faktisk bliver sendt til afsoning i hjemlandet

det er godt og vi er på rette vej kommer vi nogen sinde

afsoning i hjemlandet det tror jeg heller ikke men jeg tror at den indsats der er i gang er god og

fuldstændig klar vi mener det er af stor vigtighed at flere kriminelle udlændinge udvises af danmark

tretten var der fire hundrede og sytten der sad i danske fængsler det problem

er det vigtigt at gøre alle forsøg på at få ændret den udvikling

skal straffesager mod udlændinge som vurderes at ville kunne føre til

til afsoning i hjemlandet hastebehandles i vores domstolssystem det forslag ligger i naturlig forlængelse af den allerede gældende målsætning om at særlige voldssager skal behandles inden for syv og tredive dage for det andet skal reglerne ændres så domfældte udlændinge der mangler at afsone ned til en måned af en idømt straf

i dag betyder eu retten desværre at hjemlandet kan afvise at indlede en overførselssag hvis der mangler op til seks måneder det er afgørende at få gjort op med den praksis hvis vi skal forhindre kriminelle udlændinge i at udvikle skadelige netværk i danmark under afsoning og skal sikre at færre udlændinge begår kriminalitet i landet for det tredje skal der laves ordninger der effektivt understøtter internationalt samarbejde om domfældte udlændinges afsoning i hjemlandet og som sikrer et tættere samarbejde der skal styrke efterforskningen og den forebyggende indsats over for grænseoverskridende

sådanne tætte samarbejder kendes i dag fra norge hvor der gives bistand til oplæring og uddannelse af myndighedspersoner herunder politifolk hvor politifolk fra norge og de pågældende lande samarbejder tættere end ellers om optrævling af organiserede kriminelles grænseoverskridende aktiviteter initiativerne bør naturligvis målrettes de lande hvis borgere vi hyppigst

afsoner frihedsstraf her i landet for det fjerde vil vi afsætte tyve million kroner til opbygning af fængselskapacitet i de lande som danmark har indgået og indgår bilaterale aftaler med om overførsel til afsoning i hjemlandet storbritannien har et lignende program der løbende bidrager til modernisering af fængsler og uddannelse af fængselspersonel i relevante lande mod at statsborgerne fra de respektive lande der idømmes ubetinget fængselsstraf

kan hjemsendes til afsoning i eget land vi vil finansiere puljen ved hjælp af den mindre udgift i kriminalforsorgen som et stigende antal overførsler til afsoning i hjemlandet medfører liberal alliance stemmer altså for

her forslag og vi kan konstatere at alle er enige om problemet der er bare en del der åbenbart ikke ønsker at gøre noget ekstraordinært ved det og det er desværre dem der sidder på regeringsbænkene i øjeblikket det kan vi håbe ændrer sig og derfor noterer vi med tilfredshed at hele blå blok står sammen om det her beslutningsforslag i dag

kan og som overhovedet er muligt for at sende udlændinge til afsoning afsoning i hjemlandet

at begå sin kriminalitet her i danmark det betyder at man altså

gitterly i danmark som jo er noget mere lukrativt end hvis

den her win win bliver vi altså nødt til at få stoppet netop derfor

det helt afgørende at flere udlændinge bliver sendt til afsoning i hjemlandet derudover ønsker vi også et opgør med den her seks månedersregel

var der igen eksempler på udlændinge som stjal kobberledninger det er åbenbart en lukrativ forretning at

kriminelle udlændinge som stjæler de her kobberledninger

bliver idømt milde straffe og faktisk slipper med under en halv års fængsel så ud over at de stjæler og at de lammer en stor del af vores infrastruktur med alle de

det har for helt almindelige mennesker som skal på arbejde så har de fleste endda kalkuleret med at de kommer til at tage straffen i danmark og den straf er de villige til at tage

ønsker vi seks månedersreglen reduceret til en måned og vi ønsker en generel opstramning på området vi mener også at det må være i regeringens interesse at sætte hårdt ind over for de udlændinge som kommer til danmark for at begå kriminalitet jeg synes diskussionen

have været mere opløftende jeg synes vi ser en regering som sidder på hænderne og som ikke har nogen løsninger det er beklageligt og det er desværre en hån over for alle de danskere som oplever at blive ramt af

mere og mere i kriminalitetsstatistikkerne

det er altså et tal der er stigende

eller andre eu borgere der sidder i danske fængsler er

vi ønsket siden to tusind og elleve

og jeg skal da være den første til at beklage det og sige at vi kunne

kriminelle udlændinge til afsoning da vi havde regeringsmagten

noget man ikke har men selvfølgelig kunne gjort mere jeg er dog tilsvarende skuffet over at den nuværende regering tilsyneladende ikke ønsker at

man gerne vil gøre mere men kommer til handling sker der ikke mere

indgået en aftale om kriminalforsorgen

en succes det fører til at rigtig mange kommer til at afsone i hjemlandet og vi så da også en lille stigning i to tusind og

men så igen et fald i to tusind og fjorten og det er altså et faktum at ud af de små tre hundrede indsatte fra andre eu lande der sidder

af der er et kæmpe rum for forbedring derfor har vi

beslutningsforslag som indeholder en lang række elementer

man skal forbedre eu reglerne men

bilaterale aftaler med en række af de lande

synes det er ærgerligt at justitsministeren vælger at sige at det her kan vi ikke presse på for i eu systemet

at at rammeaftalen bliver lavet om sådan at vi bliver ramt af det danske forbehold og jeg synes også det er ganske dobbeltmoralsk af justitsministeren al den stund justitsministeren

presse på for at få forbedret reglerne så de rent faktisk kommer til at virke og bruge det som

jeg tror at ministerens og ministeriets modstand mod at gøre det her

at man ikke prioriterer det her område højt nok man synes det her register over flypassagerer er meget vigtigt men

det her område med afsoning i hjemlandet er mindre vigtigt

i den borgerlige blok i hvert fald i venstre deler vi ikke den prioritering jeg synes også det er ganske uheldigt

vi ikke har set nogen nye initiativer fra

i forhold til at sikre en effektiv afsoning i hjemlandet

at afsone i i hjemlandet men man har ikke sat noget effektmål og det var grunden til at venstre

det er muligt at sende hjem skal sendes hjem det ønskede man ikke

været nogen voldsomt stor succes al den stund der kun en og tredive sidste år

hundrede den lille tredjedel

har ladet sig interviewe og fortæller om hvordan det er at sidde i et dansk fængsel

indsat der hedder jackie

foretrækker nu alligevel det danske fængsel og så siger han lad mig være helt ærlig det her er hundrede gange bedre et rumænsk fængsel siger jackie videre indtil videre har han ifølge eget udsagn siddet fængslet i spanien bulgarien tyskland og rumænien det er tredje gang han er bag tremmer i danmark og denne gang for overtrædelse indrejseforbud i vestre venter han på sin udvisningsdom og en enkeltbillet til rumænien

jeg kommer igen det kan du være sikker på og hvorfor kommer jackie igen det gør han fordi han får lov til at afsone i et dansk fængsel

i ufrihed ved at løfte ens beskæftigelsesforpligtelse end man kan i frihed i hans eget hjemland ved tage et ganske almindeligt job

har regeringen gjort noget for at lave det om det korte svar

det er også en rumæner der er idømt tre års fængsel

indrejseforbud i danmark for at have begået fire og tyve fire og tyve indbrud i danske hjem det bekymrer ikke den her rumæner der lader sig

tag til danmark vil jeg sige til dem tag derhen og lav kriminalitet det er let og dejligt det er let og dejligt

i et dansk fængsel og indtil vi får lavet regler der gør at de her personer kommer til at afsone i deres hjemlandes fængsler indtil vi får lavet regler der gør at de bliver behørigt straffet for deres forbrydelser så kommer de

og så vil vi se at det er en voksende kriminalitetsudfordring i det danske samfund og i venstre og jeg tror jeg taler for de øvrige borgerlige partier

at det skulle være nogen succes at man har sendt en og tredive ud af potentielt små tre hundrede eu borgere hjem det er ikke nogen succes der er et betydeligt rum for forbedring og der skal vi da presse på både

i eu sporet såvel som i bilaterale aftaler

det muligt at presse på på i eu sporet selvfølgelig er det det hvor der er vilje er der vej er det muligt at presse på

eu medlemsland har lavet en bilateral aftale med et baltisk land hvor man hjælper med

at dem der har magten også har viljen og ikke blot snakker om at gøre noget men også gør noget

potentiale for forbedring det ønsker vi i den borgerlige blok hvis vi skulle få flertallet at gøre noget ved det kan jeg love her fra folketingets talerstol det kan blive meget bedre men det forudsætter at man ikke blot snakker om

er i hvert fald stigende så vidt jeg er orienteret

forstået det regeringens egen politik at man skal sidde i varetægt så lang tid som overhovedet muligt en af grundene til

er at der er en ventetid i domstolssystemet og derfor ønsker vi at rette op på det så får vi folk hurtigere dømt og så kan

del af dem sidder og venter på en dom og det kan da være at der

ret mange af dem faktisk er skyldige

hundrede og firs million kroner årligt som skal målrettes

sikre at der kommer oplysning om

nedsætte egenbetalingen fra de nuværende otte hundrede kroner til seks hundrede kroner så man kan sige

meget god mening at man går ind og justerer nogle ting hvis der er en pulje der ikke fungerer men hele puljen til etablering

set modstandere og stemte imod dengang den blev etableret også fordi vi

ikke var en del af den samlede finanslovsaftale så min stillingtagen i dag vil være at vi kommer til at bruge udvalgsbehandlingen på at blive klogere på

så at sige ikke har fungeret hvorfor er pengene ikke blevet brugt noget der også er vigtigt at få kortlagt er hvad eksisterer der egentlig allerede

tandbehandlingsmuligheder for lige præcis den målgruppe som har et behov der er tandlægepuljer rundtomkring kommunerne agerer allerede i forhold til at hjælpe helt særlig socialt udsatte med at få tandbehandling så den kortlægning som jo et eller andet sted ligger i krydsfeltet mellem socialpolitikken og sundhedspolitikken er vi nødt til at have den viden er vi nødt til at have før vi bare

dankortet igennem for at få foretaget vi skylder dem der lever på kanten af samfundet en hjælpende hånd det at have dårlige tænder

giver enormt dårligt selvværd og det er selvfølgelig en forhindring

sorte stumper når man forsøger at smile pænt når man kommer ind til en jobsamtale

sociale relationer omgangskreds og

også i forhold til arbejdsmarkedet er det en rigtig god idé og en rigtig god investering for os

som samfund at sørge for at give den hjælpende hånd

til socialt udsatte det besluttede vi sådan set allerede i forbindelse med finansloven for to tusind og tretten hvor vi satte

tandsundheden for udsatte grupper men desværre

for det er selvfølgelig afgørende at de penge vi sætter af ikke bare står på en konto men at de

hundrede og firs million kroner bliver finansieret på er

man har helt almindelige sunde og raske tænder på trods af at det sundhedsfagligt

så det har altså været penge der har været anvendt på en uhensigtsmæssig måde og

vil komme til langt større gavn hvis de bliver brugt netop på folk som er udsatte så med det her lovforslag

kroner årligt for alle grupper der var dækket af det oprindelige forslag for det andet laver vi en ændring der betyder at kommunernes forhåndsgodkendelse af behandlinger

på mere end titusind kroner gælder i to måneder også selv om den pågældende med tandproblemer skulle være så heldig at komme i arbejde undervejs det giver jo ikke nogen mening at folk skal sige nej tak til et job fordi de så ikke længere har råd til at fortsætte behandlingen af

vi forpligter kommunerne til at oplyse borgerne

tandbehandling er at rigtig mange af de udsatte grupper ikke er klar over at de faktisk har mulighed for

få adgang til det her tilskud og det skal de selvfølgelig have så kommunerne bliver

i forbindelse med deres normale opsøgende arbejde

også at gøre opmærksom på at det er muligt at få det her tilskud så det vi altså gør med det her lovforslag er

manglende tandeftersyn som havde sat sit triste aftryk og som så havde gjort det helt umuligt at overskue at tage til tandlæge på grund af de store udgifter der jo er forbundet med et tandlægebesøg især når skaderne er sket at gå til tandlæge kan for de fleste være en temmelig stor økonomisk udskrivning men for de mindst bemidlede mennesker i danmark kan det være en uoverskuelig udgift som så fravælges jeg tror egentlig godt

klar over at det er en skidt beslutning at droppe det årlige eller halvårlige tandeftersyn

er netop det her område nok et som man vurderer at kunne prioritere fra

tradition for at gå til tandlæge

været opdraget til at tandsundhed er meget meget vigtigt på lige fod med alt muligt andet og også skal prioriteres højt i hverdagen tiltag som det der skitseres i det her forslag

få flere til at opsøge tandlægen og få den hjælp der er nødvendig

selvfølgelig positivt hvor mange man egentlig fanger med forslaget

selvfølgelig også vigtigt at man løbende holder øje med udviklingen

bliver fremover

personer som faktisk har en god tandsundhed

aggressiv paradentose

også godt tænke mig at høre om ministeren har overvejet nogle former for støttemuligheder

den gruppe af borgere jeg mener selvfølgelig det er vigtigt at der sættes fokus på udsatte borgeres sundhed sådan helt generelt og også at man kigger på de sociale forhold de lever

praktiseres fremover

ikke tvivl om at vi i danmark har udfordringer

at forbedre forholdene for de mest udsatte grupper og jeg synes

der blev gjort en del fra politisk side og heldigvis med en bred politisk opbakning jeg mener dog der er behov for en langsigtet løsning og øget fokus på hvorledes vi langtidssikrer de initiativer der skønnes at virke for at forbedre

være med at tænke på satspuljeinitiativer

de udsatte grupper men da både puljens størrelse

ved vi at det er vanskeligt at satse på

regeringen har valgt at afsætte midlerne til det her forslag på på den store finanslov

for to tusind og tretten og som ikke er brugt så mit spørgsmål er egentlig hvordan har

når de nu faktisk viser sig at have afveget meget fra det

slipper jo også op så det håber jeg egentlig også at ministeren vil redegøre for når han kommer på talerstolen

afslutningsvis lige sige at vi jo havde et lignende forslag for et par år siden som dansk folkeparti valgte at stemme gult til fordi der desværre var så mange ting

i det samme forslag men vi gjorde dengang rede for og det gjorde vi også i vores betænkningsbidrag at netop de udsatte borgeres ve og vel lå os meget på sinde også i forhold til tandsundhed der var desværre nogle andre ting med som som vi ikke var

så store tilhængere af men vi ser faktisk frem til udvalgsbehandlingen som

der nogle spørgsmål vi skal have svar på og så

der modtager kontanthjælp med videre

vi kan se nu at det har vist sig

at alle pengene ikke er blevet brugt fordi vi nok ikke har været helt gode nok til

skrue lovforslaget sammen på den rigtige måde og det er det vi gerne vil rette op på med

det her forslag vi har derfor aftalt en række initiativer som skal sikre at pengene faktisk kommer ud at arbejde sådan

ordnet deres tænder det gør vi dels ved at sige til kommunerne at de

skal fortælle om den her mulighed når de alligevel

nedsætte den årlige egenbetaling

finanslovsforhandlinger har fremsat forslag som mindsker brugerbetalingen

tandpleje det her lovforslag er en del af en aftale mellem

sf enhedslisten og regeringen om at justere ordningen for billigere tandpleje til kontanthjælpsmodtagere

tretten desværre er de afsatte midler ikke blevet brugt fuldt ud det tyder på at ordningen har været for bureaukratisk

og at der er en for høj barriere i kraft af at der fortsat er brugerbetaling tilbage

har altinget og hus forbi dokumenteret at det varierer ganske omfattende fra kommune til kommune hvor mange der får glæde af ordningen ankestyrelsen har også undersøgt området her er konklusionen også at der

hvordan kommunerne hver især håndterer ordningen derfor indgår det

i aftalen mellem enhedslisten sf og regeringen selv om det ikke kræver lovændringer at der udarbejdes en ny vejledning med forslag til

de tre punkter som også er blevet nævnt af andre for det første at brugerbetalingen sænkes en en smule for det andet at kommunerne får pligt til at oplyse om ordningen til målgruppen og for det tredje at

gælder i to måneder det kan vi selvfølgelig kun støtte det ændrer ikke ved at det er vores ønske at

bliver gået anderledes til værks derfor

forstår jeg godt mange af de høringssvar som påpeger at nok er der tale om en mindre forbedring men der er stadig lang vej endnu enhedslisten mener at der er et stort behov vi har en god mulighed for at bruge de allerede kendte erfaringer fra herlev kommune hvor man bruger den kommunale tandpleje og den offentlige forvaltning til aktivt at øge tilslutningen til den forebyggende tandpleje blandt de mest udsatte grupper og resultaterne fra herlev er rigtig rigtig gode derfor vil vi arbejde videre for at der i højere grad fra kommunernes side skal laves opsøgende arbejde så vi får lidt mere bugt med den voldsomme ulighed som vi ser når det gælder befolkningens

da den var en del af finansloven

sociallovgivningen som i det tilfælde det forsøger regeringen nu at reparere på ved at

en ny lappeløsning hvor det eneste kriterie for at få nedsat taksten er at man er på en form for offentlig ydelse

er vi tilhængere af at man hjælper de svageste i samfundet men at brugerbetalingen

og vi betragter nok mest af alt forslaget som socialistisk symbolpolitik som handler om

kritikken fra regeringens støttepartier vi har som parti flere gange fremsat ønske om at få nedsat en takstkommission

foretage en samlet analyse af taksterne på sundhedsområdet så vi på et kvalificeret grundlag kan skabe

brugerbetaling hvor det giver mening og fremmer en hensigtsmæssig adfærd i forhold til at gøre brug af sundhedsydelserne der er gennem årene indført en række særordninger som i et moderne velfærdssamfund er uhensigtsmæssige for

at hvis man vælter på sin cykel og man slår sig i ansigtet

offentlige som betaler men hvis man slår sine tænder

er det en selv som betaler derfor ønsker vi en helhedsløsning og vi er ikke begejstrede for de her

rigtig vigtigt for regeringen og de øvrige aftalepartier at tilskuddet når ud til målgruppen så vi rent faktisk får hjulpet

de mennesker der har et behov og særlig vigtigt er det at vi når ud til de mest udsatte i målgruppen som ikke af sig selv opsøger tandlægen eller kommunen for

til at oplyse om muligheden for tandtilskud i forbindelse med deres opsøgende arbejde over for de mest udsatte grupper samtidig

kroner for alle og kommunens forhåndsgodkendelse af

over titusind kroner kommer til at gælde i to måneder uagtet om borgeren kommer i arbejde i perioden

ønsker vi at styrke tandsundheden også

endelig er det en del af aftalen at ordningen skal evalueres om en år

vi skal følge det her rigtig tæt jeg vil selvfølgelig også

som der var et ønske om

besvare eventuelle opklarende eller uddybende spørgsmål i forbindelse med udvalgsarbejdet jeg kan da allerede nu sige til dansk folkeparti at det er alle typer af tandproblemer der er indbefattet

lovforslag også aggressiv

var inde på være hele tankegangen om

fru karin nødgaards terminologi almindelige mennesker synes jeg at der blev sagt

og det er en trussel for det danske samfund derfor har vi i venstre tidligere foreslået en række stramninger af lovgivningen med det formål at slå hårdere ned på ekstremisme

være nogen hemmelighed at vi i venstre mener at de tiltag regeringen

stod det til os gik vi et skridt videre i kampen mod

radikalisering og ekstremisme

det er både fornuftigt og det er nødvendigt vi anerkender at det selvfølgelig er nødvendigt at sætte ind med en forebyggende indsats i forhold til de personer der er i risiko for

skal vi være beredte på at tage imod personer

ønsker at forlade de ekstremistiske miljøer derfor er det jo også alt andet lige fornuftigt at kommunalbestyrelserne med det her forslag skal yde rådgivning når en borger henvender sig for venstre er det da også helt afgørende at kommunalbestyrelserne også får mulighed for den opsøgende kontakt for det siger selvfølgelig sig selv at den forebyggende indsats mod radikalisering og ekstremisme ikke kan bygges på og udelukkende kan bygges på frivillige henvendelser fra borgerne

hen vil være naivt at tro derfor glæder det mig også at man i forslaget også har åbnet for muligheden for kommunalbestyrelsernes opsøgende arbejde i de tilfælde hvor kommunerne finder det nødvendigt at tage initiativ til at kontakte en borger der kunne være i risikozonen for radikalisering det fremgår af lovforslaget at

borgeren er motiveret til at indgå i en forebyggende indsats eller til at modtage støtte til at forlade ekstremistiske miljøer i den forbindelse kan jeg konstatere at aarhus kommune i deres høringssvar efterlyser en præcisering af kommunernes handlemuligheder handlemuligheder i de tilfælde hvor borgeren ikke er motiveret for

meget enig i at det er vigtigt at der hersker klarhed for kommunerne om deres handlemuligheder for gør der ikke det så risikerer man altså at tabe borgeren på gulvet

i hvert fald i mine ører som en ganske alvorlig og måske farlig kombination derfor bør nuancerne i kommunernes handlemuligheder præciseres og det håber vi at kunne få lejlighed til i i udvalgsbehandlingen af lovforslaget venstre deler alt i alt bekymringerne om en øget trussel i danmark foranlediget af radikalisering og ekstremisme og vi bakker selvsagt op om en forbedret forebyggende indsats i kommunerne

derfor tør jeg godt vove det ene øje allerede nu

uanset hvor meget man ved om et menneske dets baggrund sociale opvækst alle mulige ting etnisk oprindelse hvad ved jeg så kan man aldrig

hvordan folk har valgt at leve med den baggrund de har og det er lige præcis det der er en grundlæggende vestlig

ethvert menneske er unikt i sig selv som

at det her lovforslag er en del af en større pakke mod radikalisering og mod ekstremisme og det skal ses i den sammenhæng som det også er blevet nævnt allerede af

at kommunerne både selv kan lave opsøgende arbejde men også at

dem der selv måtte henvende sig det bliver der så at sige en pligt til for kommunerne

igen tror alle kan være enige om at vi skal sætte stærkere ind over for ekstremisme over for radikalisering

de udfordringer vi kæmper med som samfund det her er blot

initiativerne men sammen med politiarbejde og efterretningsarbejde

det her forebyggelsesforslag er

en rådgivningsforpligtelse som som

de har en forpligtelse til at hjælpe folk der er på vej

den den absolut bløde side at det her bliver fulgt op af nogle tiltag nogle politiske initiativer der så virkelig gik til stålet i forhold til organisationer som for eksempel hizb ut tahrir

organisationer forbudt fordi det så faktisk også kunne hjælpe den rådgivningsforpligtelse og

faktisk godt kunne gøre at der var flere der søgte hjælp og rådgivning hvis der blev sendt et klart signal om hvad man vil tolerere og hvad man ikke vil tolerere men alt i alt synes vi at det her er et meget godt

glimrende så derfor vil vi faktisk også

udgøre en sikkerhedstrussel det gælder alle former for politisk og religiøs ekstremisme uanset om det er højreekstremisme venstreekstremisme eller ekstremistiske islamistiske miljøer i satspuljekredsen at vi derfor blevet enige om en række initiativer som skal styrke forebyggelsen for at undgå at nogle bliver ekstremister og også en række initiativer der skal få folk ud af ekstremisme igen vi kan se at rekrutteringen i højere grad sker på internettet og på de sociale medier samtidig med at et stigende antal personer rejser fra danmark til væbnede konflikter i udlandet det kræver at vi går til truslen på en ny måde

og derfor er jeg glad for at vi kan stå her i dag hvor hvis jeg ellers hørte rigtigt venstre selvsagt bakker op om

marginaliserede blive modstandere af samfundet og i værste fald udgøre en sikkerhedstrussel sf støtter derfor regeringens forslag om at styrke kommunalbestyrelsens rådgivningsindsats over for personer over atten år der er i risiko for at blive radikaliseret eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer og grupperinger vi mener at det blandt andet vil give kommunerne mulighed for at fortsætte foranstaltninger der allerede er sat i gang

unge inden det fyldte attende år attende år kommuner og lokalt miljø spiller en vigtig rolle i forebyggelsen af radikalisering og derfor er det glædeligt at vi med det her forslag kan styrke kommunernes handlerum særlig når det fremgår at ni og tredive ud af ni og tres kommuner ikke har nogen handlingsplan for antiradikalisering rådgivningsindsatsen som fremgår af lovforslaget består i at kommunerne har mulighed for at lave opsøgende arbejde

en kontaktperson eller mentorordning det synes vi i sf er en god idé

eller mentorordning bør inddrage tidligere syrienskrigere eller moderate imamer der kan arbejde med den pågældendes motivation for

radikale miljøer man må forvente at borgere som er i risiko for at blive radikaliseret eller allerede er i de radikaliserede miljøer er præget af en form for ambivalens og skiftende motivation i forhold til deres tilknytning syrienskrigere der har fortrudt deres rejser og er vendt tilbage med ar på sjælen er troværdige

miljøet og kan dermed gå i rette med ekstremismen det samme gælder moderate imamer der kan medvirke til at få de radikaliserede på rette spor igen ved at give dem en anden og mere moderat fortolkning af islam desværre

om at bruge moderate imamer til at afværge ekstremisme men faktum er at man har set at det virker i århus hvor man har haft succes med for eksempel at forhindre flere unge i at rejse til syrien for at deltage i borgerkrigen motivationsarbejdet er derfor en væsentlig del af forebyggelsesindsatsen

nok få mennesker der ringer ned

kommunen og siger undskyld jeg tror jeg

man kunne godt fristes fristes til at sige at

der stilles krav til kommunerne om at have en procedure

muligvis kan ske er at familie venner pårørende og klassekammerater bliver bekymrede

det at man har en procedure for hvad man gør ved det er rigtig rigtig vigtigt og det at kommunerne nu får mulighed for at lave noget opsøgende arbejde

så så selv om man lige umiddelbart måske ikke synes at det er det mest fantastiske

revolutionerende lovforslag så er det dog et positivt lovforslag som enhedslisten selvfølgelig støtter jeg vil ligesom

sfs ordfører påpege at det er problematisk at da man

aftalte det her i satspuljekredsen og

er enhedslisten som bekendt ikke en del af

for at man partout ikke må samarbejde med eksempelvis imamer som ressourcepersoner og at det simpelt hen ikke

som er noget af det mest effektive man finder på verdensplan lige nu de skriver om os i andre lande de kigger på os i andre lande fordi vi

har noget her der virker

har et eller andet ideologisk

direkte skadeligt og

vil jeg sige at det at det her er finansieret af det der hedder satspuljen

er problematisk satspuljen er som bekendt en pulje bestående af penge man tager fra mennesker der er ramt af arbejdsløshed eller er ramt af sygdom så de hele tiden får færre og færre penge mellem hænderne og så bruger man

til nogle af de mest udsatte grupper i vores samfund indtil nu eksempelvis bekæmpelse af hjemløshed og så videre men satspuljens områder udvider sig også hele tiden og når man begynder at bruge penge fra satspuljen på noget der burde være en generel

tager man altså penge fra udsatte grupper og man udvander også projekterne fordi det jo som bekendt ikke er en fast bevilling men noget der kan ændre sig ret hurtigt så hele kritikken af

og mere nødvendig når man også begynder at finansiere

noget som antiradikaliseringsindsatser via den men enhedslisten

indtil nu er det meget få

der er i fængslerne og det tyder jo på at der skal arbejdes mere systematisk med hele området vi har faktisk set at mere end tres personer er blevet radikaliseret i fængslerne

sat i gang det tyder jo på at man kan tvinge hesten til truget men

kan tvinge hesten til at drikke det siger sig selv og det er jo den logiske slutning

opsøgende indsats ekstremt vigtig og derfor

er fokus på det her ude i kommunerne derfor synes vi det er helt rigtigt at kommunerne nu i henhold til serviceloven forpligtes til at tilbyde målrettet rådgivning til de personer

forlade miljøet nu nævnte fru pernille skipper jo

radikaliseret som lige tager telefonen og ringer ned

kommunen og siger dav jeg er søreme

det foregår på en lidt anden måde men jeg tror ikke

kan tøjle og som de simpelt hen ikke længere kan stå på mål for og som så rent faktisk ønsker at forlade det her miljø om end de måske

fru pernille skipper at det opsøgende arbejde bliver styrket så man netop tager den her kontakt rigtig tidligt så man får lavet kontaktforløbene og så man får lavet mentorordningerne også inden vi risikerer at de tager ud og deltager i hellig krig

rart hvis regeringen også var med på at lave et indrejseforbud til de is kontrollerede områder sådan

der altså er en straf forbundet med at tage af sted uden en gyldig myndighedsgodkendelse det har de borgerlige foreslået og regeringen ser

de indsatser vi etablerer er

stærke nok det kommer vi også til at gøre i næste års satspuljeforhandlinger indtil nu

er godt til trods for at det selvfølgelig er på en rigtig rigtig trist baggrund i danmark bliver radikalisering

betragtet som en risikoadfærd på lige fod med med enhver anden form for risikoadfærd der på sigt kan føre til for eksempel kriminalitet eller social eksklusion den forebyggende indsats er derfor i høj grad integreret

i den generelle sociale og kriminalpræventive

indsats i de enkelte kommuner

ssp samarbejdet mellem skole de sociale myndigheder og selvfølgelig politiet på voksenområdet er man begyndt at se på om der er personer i risikogruppen som for eksempel har psykiske vanskeligheder

indsatsen i psp samarbejdet

også rigtig rigtig vigtig og det er samarbejdet mellem politi sociale myndigheder og psykiatrien som også

men kommunerne oplever at de generelt mangler konkrete handlemuligheder over for personer over atten år og en evaluering af indsatsen for at forebygge ekstremisme og radikalisering

lokalt i kommunerne netop er i stand til at sætte ind over for personer over atten år når vi taler om den tidlige forebyggelse er det centralt at kommunerne som har

har de nødvendige redskaber i værktøjskassen og formålet med lovforslaget er derfor at styrke kommunernes indsats for at forebygge at voksne bliver radikaliseret lovforslaget præciserer kommunernes ansvar på området og giver kommunerne mulighed for at lave opsøgende arbejde kommunerne får desuden mulighed for at tilknytte en kontaktperson eller mentor

både kommunerne mulighed for at igangsætte

men kommunerne får også bedre mulighed for at sikre en hensigtsmæssig overgang af indsatsen for personer

lovgivningen

sige at på trods af at jeg har sympati for udgangspunktet nemlig at dyr skal betragtes som levende væsener så mener jeg at forslaget

er overflødigt og i værste fald måske

direkte skadeligt i forhold til det som må være hensigten

nogen tvivl om at dyr er levende følende væsener og derfor selvfølgelig også bør behandles sådan i lovgivningen det sikrer vi faktisk også allerede i danmark

og i eu via traktaten hvor det står direkte det engelske udtryk er sentient beings jeg har ikke en direkte oversættelse der gør

på dansk synes jeg men vi plejer at sige levende følende væsener så så langt så godt så er der selvfølgelig spørgsmålet okay hvad så i den type lovgivning som ikke er indrettet for at beskytte dyret

at beskytte ejeren af dyret hvordan klarer man det rent juridisk i danmark

klare det rent juridisk ved at sidestille dyr med ting betyder det at man betragter dyr som ting nej

men det betyder at ejeren af et dyr er beskyttet på samme måde som hvis et dyr havde været en ting eksempel når en

så hærværkslovgivningen ikke til at beskytte cyklen men til at beskytte ejeren af den cykel

hvis man ejer dyr som har en

er det da klart at ejeren også har krav på beskyttelse

jo ikke sige at man ikke skal beskytte dyret som et levende følende væsen det skal man men det gør man altså i en anden lovgivning

den vi taler om som eksempel dertil kommer selvfølgelig også at

en række ting i for eksempel

vil være større for dyret end hvis

af den lovgivning så af de årsager synes jeg ikke at det er noget særlig godt forslag og kan ikke støtte det dog vil jeg godt igen til sidst understrege at det er væsentligt og vigtigt at vi tager de her debatter om at dyr skal behandles som levende væsener jeg synes dog at det ville være

prisværdigt hvis dansk folkeparti i stedet for

i stedet ville støtte op om nogle af de mange meget konkrete initiativer som regeringen jo tager netop for i praksis at behandle dyr som levende væsener

som sikrer at søer ikke længere skal stå fastspændt i halvdelen af

kaldte den største dyrevelfærdsforbedring i danmark i femten år

dansk folkeparti desværre

vi faktisk lavede noget som i praksis gjorde at dyr blev betragtet og behandlet mere som levende væsner

er det hærværk det er rimeligt nok

er det også hærværk det tror jeg altså at rigtig mange ejere derude selv om ministeren siger det er for at beskytte ejerne ikke forstår

der blev dræbt det var også hærværk

ikke godt se at det sender et drønforkert signal til befolkningen at dyr betragtes som ting hvis man går over og sparker eller mishandler dem

netop levende væsener det gør man i frankrig det gør man i tyskland og det gør man i schweiz jeg synes det er tiden til at danmark nu kommer med på vognen og

markante fremskridt som denne regering har

så er det argument at det er lidt svært at forstå

forslagsstillerne jo nok ikke noget særlig godt argument altså man kan godt

ud fra den grundlæggende præmis at det bare skal være nemt at forstå

jo ikke rigtigt som herre dennis flydtkjær siger at fordi både en cykel og et dyr er underlagt hærværkslovgivningen

mishandler et dyr en hund

selvfølgelig få rejst en sag i forhold til dyreværnslovgivningen det kan du ikke hvis du mishandler en cykel derimod er grunden til

også er underlagt for eksempel hærværkslovgivningen

at der altså også er det forhold der gør sig gældende at mennesker jo ejer dyr medmindre

dansk folkeparti går ind for at mennesker ikke skal kunne eje dyr og derfor heller ikke skal kunne

få nogle meget negative effekter af

falder ind under straffelovens § to hundrede og en og halvfems

jo kun en betinget straf og måske en bøde i dag er der en historie på

hjemmeside hvor man ser en hund blive kørt over med vilje af en nabo det betegnes som hærværk det synes jeg virkelig ikke er rimeligt og

kan se at det sender et helt forkert signal at det skulle være hærværk at man

ud fra dyreværnsloven er der så nogle ting som ikke knytter sig til beskyttelsen af henholdsvis cyklen og dyret men som knytter sig til beskyttelsen af ejeren

så er det en anden type lovgivning og hvis man ophævede den lovgivning ikke gjorde

så vil ejeren af det dyr ikke være beskyttet på samme måde så må jeg igen alligevel påstå

tyskland og frankrig har bedre dyreværnslovgivning end

så kan du også retsforfølges i forhold til en anden lovgivning nemlig

om at dyrenes velfærd ligger os på sinde for det er ikke i orden at dyr mistrives og det er ikke i orden at kæledyr ikke lever under ordentlige forhold

i regering har den holdning ikke bare været tom snak vi har målrettet arbejdet med at forbedre dyrevelfærden så det gør en forskel

har betydet at danske søer sættes fri i langt størstedelen af deres liv noget som dyrenes beskyttelse har kaldt det største fremskridt for dyrevelfærden i mange år ligeledes er dyrevelfærden forbedret for kvæg høns og mink

der forbyder seksuelle handlinger med dyr alt det har vi gjort fordi dyr skal behandles med respekt og omsorg og dyr har krav på en særlig grad af beskyttelse for de kan ikke selv sige fra det er socialdemokraternes klare standpunkt men lad os vende blikket mod beslutningsforslaget forslagsstillerne ønsker at dyr fremover skal betragtes som levende væsener i lovgivningen når man skal behandle sager hvor en person har gjort skade på et dyr

have nogen reel betydning for som det er i dag tager lovgivningen allerede højde for forslagsstillerens bekymringer for det første er dyrene betragtet som levende væsener i dyreværnsloven der taler om at dyr skal beskyttes mod smerte angst og lidelser samt at der skal tages hensyn til dyrenes fysiologiske adfærdsmæssige

for det andet er de betragtet som levende væsener i eu traktaten

meget fornuftige muligheder for at straffe personer der gør skade på dyr forslagets ønske er altså allerede dækket ind i den nuværende lovgivning og derfor undrer det mig også hvad formålet med beslutningsforslaget egentlig er dansk folkeparti vil gerne have at personer der gør skade på dyr ikke dømmes ud fra en lov hvor dyrene nævnes som ting men vi kan vel hurtigt blive enige om at dyrene ikke mærker nogen forskel om der står det ene eller det andet ord i loven og dermed har det heller ikke meget med dyrevelfærd at gøre konklusionen må derfor være at ønsket med beslutningsforslaget er ren symbolik det er sådan set fair nok hvis man ønsker det men jeg mener ikke at vi skal lave lovgivning her i folketingssalen ud fra hvad der giver mening på den symbolske overflade

bliver ikke beskyttet af symbolik som jeg nævnte i indledningen står der i bemærkningerne til beslutningsforslaget at det her handler om dyrevelfærd i danmark det er et sympatisk udgangspunkt men når det kommer fra

må man jo også konstatere at ønsket om dyrevelfærd nogle gange bliver

med to tunger det er nemlig ikke længe siden dansk folkeparti her i folketingssalen fremførte en landbrugsplan sammen med venstre og konservative en del af planen handlede om

lempe på det høje beskyttelsesniveau vi har når det kommer til dyrevelfærd i danmark dyrevelfærden skal med andre ord nedprioriteres hvis det står til dansk folkeparti venstre og de konservative jeg synes ærlig talt det er noget forvirrende at man med det ene forslag slår hul i dyrevelfærden og med det andet vil styrke den socialdemokraterne er imod beslutningsforslaget der kun har symbolsk betydning lovgivningen

bliver betragtet som levende væsener i i dyreværnsloven men det der

er straffeloven man bruger til at dømme efter

er de altså betragtet som ting det er jo netop det

have lavet om at når man

at dyr er ting på lige fod

en butiksrude en cykel en bil eller hvad det kan være

det jeg gerne vil høre om fru karin gaardsted ikke vil være med til at lave om for jeg kan forstå at man er enig i visionen om at dyr skal betragtes som det de er

men når de nu bliver betragtet som noget andet i straffeloven

det fordi det at gå ind og gøre

i radikale venstre synes vi tværtimod at det er vigtigt at lave reelle dyrevelfærdsforbedringer ude i virkelighedens verden og det er jo derfor vi har sat ind for

færre køer der skal i dyretransporter og forskellige andre ting

symbollovgivning som ikke flytter tingene i virkelighedens verden

i dag vi er glade for at vi har dyreværnsloven og det er den som al lovgivning er hængt op

dyrenes grundlov og her står der nemlig med al tydelighed at dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte lidelse angst varige men og væsentlig ulempe så det er allerede i dag sådan at

mener vi ikke at vi skal til at lave en helt ny lovgivning

antal svin per kvadratmeter og så videre der er en lang række områder

jeg er ikke i tvivl om dfs holdning

har en værdi også de dyr der er ude i landbrugene og det synes jeg ikke afspejler sig

vi

har ikke endeligt besluttet os for om vi vil stemme for det her eller ej men men jeg må indrømme

som virkelig virkelig betyder noget ministeren var inde på det i forhold til

ministeren og en række partier prøver at gøre

love vi behandler herinde som virkelig betyder noget for dyr

dør hver eneste dag i i landbruget på grund af en række

vi har to forskellige lovgivninger vi har dyreværnsloven som netop sikrer at dyr har en værdi i sig selv som levende væsener

i retsplejeloven en bestemmelse om hvad der skal ske i forhold til den ejer der eventuelt måtte være af

det her udvikler sig men hver eneste gang df kommer

med med nogle lettere symbolske

virkelig ønske at df

man skal have undersøgt i udvalgsarbejdet

for

gør at man

det er meget tyndt man kunne jo vente til loven alligevel skulle laves om og eventuelt forbedres

noget der kan forbedres og så kunne man jo også kigge på om sprogbruget kunne ændres uden at retstilstanden

så det er egentlig bare det det handler om

folks retsstilling i forhold til at der

en retssikkerhed hvis der sker noget med dit kæledyr

så ville vi ikke have noget imod det men som ministeren også var inde på

kan man risikere at gøre mere skade end gavn og det tror

ikke må lide overlast men det er ikke den man bruger til at dømme efter

det er ejerens økonomiske tab man vurderer

der burde vi netop få strammet op og

så ville jeg da synes det var en god idé men jeg kan bare ikke se hvad det skulle ændre

andet end at man måske fik nogle helt andre problemer

alle former for dyremishandling så fik man også lige nævnt at man har indført en særlig lov som skal beskytte mod en helt særlig form for dyremishandling også i tilfælde hvor dyret ikke lider skade jeg synes måske man skal passe på med

kaste alt for mange store sten ud af et glashus det kan være rigtig farligt så lad det være bemærkningen til den megen snak om symbolpolitik fra ministerens og socialdemokraternes side i den her sag

stille sig selv spørgsmålet om et sådant beslutningsforslag som det her får nogen effekt og man kan også godt komme i tvivl om det når man hører dansk folkepartis

prioriteres argumentet at det føles forkert og det

et lidt afslappet forhold til hvordan det føles men

rejser dansk folkepartis beslutningsforslag jo en anden og vigtig diskussion om dyr og dyrs vilkår nemlig om det at man definerer dyr som levende væsener også har en betydning altså betyder det at dyr rent faktisk har

betyde at hvis dyr var levende

naturligvis ikke fjerne smågrise fra soen på et tidspunkt hvor smågrisene ikke er i stand til at klare sig selv

holdning til dyr

håndtere dyr i produktionen på og det kan da godt være at den diskussion vil vise at det eneste dansk folkeparti vil med det her beslutningsforslag

enhedslisten så i udgangspunktet er positive over for det her beslutningsforslag

og i forhold til den retspraksis vi har og ville det her være en måde at få en anden slags diskussion om dyr som ikke bare var at man hele tiden tager sådan et enkelt område ud og diskuterer det men også en generel diskussion

misbruger dyr på på rigtig rigtig mange måder i den måde vi lever på og den måde vi producerer fødevarer på

diskussion med vores retsordfører i enhedslisten hun er ikke så tilbøjelig til at overtage den her sag som sfs retsordfører

en gammel diskussion i vores gruppe om det hører hjemme

det her rigtig gode og vigtige område

er jo heller ingen tvivl om at hvis man går igennem lovgivning og retsforskrifter som de er i dag

givetvis komme i situationer

stille sig selv spørgsmålet hvis et dyr er et levende væsen i hvor stor udstrækning

ejet af nogen

det i forhold til erstatningsret og alt muligt andet så det rejser selvfølgelig en diskussion lige præcis fordi vi jo når vi snakker om det der ligger uden for

der findes to kategorier der findes mennesker og så findes der ting og hvis vi skal have en tredje kategori og jeg vil ikke afvise det

være relevant og fornuftigt så rejser det selvfølgelig en række indviklede og juridiske spørgsmål

enhedslisten har det udgangspunkt at vi vil

bare afslutningsvis sige at

fordi de har lavet dårlige ting tidligere og heller ikke selv om de har svigtet i forhold til ting som man synes er rigtig vigtige

så sidder man meget hurtigt fuldstændig alene nede på sin stol og det kan være meget rart

man jo i godt selskab men det giver ikke ret stor indflydelse og ret store muligheder for at forandre verden så vi går positivt

vi skal forenkle vores lovgivning og ikke bare fylde ovenpå fordi det kan have en eller anden signalgivning som i virkeligheden ikke tjener det formål som måske var intentionen bag vi mener i liberal alliance at

den nødvendige beskyttelse af dyr allerede finder sted og det sker i dyreværnslovens § en som foreskriver at dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte lidelse angst varigt men og væsentlig ulempe og dermed finder liberal alliance altså at det fremsatte

beslutningsforslag er overflødigt og i virkeligheden måske i den sidste ende er med til at skabe uoverskuelighed

og det synes vi ganske enkelt ikke hører hjemme i et moderne samfund som det danske det sender

forkert signal at man på den måde sidestiller de to ting

ændringer i lovgivningen som skal gøre at vi fremadrettet betragter dyr som det de er nemlig levende væsener og at man ikke i straffeloven sidestiller dem med for eksempel en smadret butiksrude som alle er enige i og jeg selvfølgelig glad

kigget nærmere på det her i folketinget

har gjort i en række andre lande frankrig har lige ændret det tyskland og schweiz har gjort det for noget tid siden schweiz

i nitten to og halvfems og tyskland i nitten seks og firs så vidt jeg er orienteret

på den vogn der har været nogle konkrete sager for

siden var der blandt andet en politihund der blev dræbt af nogle indbrudstyve tror jeg det

at blive betragtet som hærværk fordi politihunden

ikke ind under dyreværnsloven som man netop ellers kan høre fra flere ordførere at dyrene er beskyttet

men det er ikke den der bliver brugt det er altså straffeloven jeg har altså modtaget flere henvendelser fra den politimand

det er en del år siden føler sig krænket på sin retsbevidsthed over at hans hund bliver

at tage strafferammerne med ind i det her

at sige fint nu ændrer vi det her så vi ikke betragter dyr som ting men som levende væsener og så kan vi tage det andet i anden omgang

det er jo sådan at når begge dele går ind under

slå naboens hund ved at få adskilt de to ting er det også nemmere for folketinget fremover at kunne få lavet en strafskærpelse

en af grundene til at vi gerne vil have den ændret

lejligheden til blandt andet at sige tak til venstre og til

det gå nogle gange men tak for

nærmere på det her og se om man kan finde en anden definition af dyr så de ikke betragtes som ting i straffeloven på lige fod

har gjort i en række andre lande jeg vil egentlig også takke enhedslisten

umiddelbart kunne støtte lovforslaget men

havde en konstruktiv tilgang til det synes jeg som gør at

har noget vi kan arbejde videre med i udvalget

er lagt op til i beslutningsforslaget men at vi trods alt får kigget mere generelt på om der kan være en anden måde vi kan gribe det an på og gerne med erfaringer fra andre lande eller at

positivt tegn på at man trods alt er

eller andet i gang så man kan arbejde videre med problemstillingen

at der har været nogle positive tilkendegivelser

så ingen er udsat for mere end det niveau som

anser for sikkert det kan være fristende at indføre nationale særregler for bisfenol a i fødevarekontaktmaterialer som de har

gjort i frankrig men det er ikke nødvendigvis den bedste løsning der findes desværre i dag ikke tilgængelige sikre alternativer

bisfenol a erstattes med noget der er værre eller som slet ikke er undersøgt vi skal huske at danmark allerede har særligt skrappe regler for anvendelsen af bisfenol a i alle typer fødevarekontaktmaterialer beregnet til mad til børn under tre år jeg vil derfor hellere sænke befolkningens eksponering for bisfenol a med andre midler end at indføre yderligere danske særregler

a anvendes blandt andet i visse plasttyper i indersidelakken på konservesdåser og i kasseboner

fødevaresikkerhedsautoritet efsa er fødevarer vores største kilde til bisfenol a den næststørste kilde er kasseboner efsa har i januar offentliggjort en ny risikovurdering af bisfenol a hvor de sætter det

daglige indtag tdi ned fra halvtreds

dtu har i deres vurdering fra februar taget højde for de samme effekter som efsa har med i deres fastsættelse af et tolerabelt niveau

dtu mener i modsætning til efsa at tdien skal ned på nul

under dtus værdi men der er enkelte højeksponerede grupper der udsættes for mere jeg mener vi skal lade forskernes uenighed komme forbrugerne til gode og nedbringe befolkningens eksponering for stoffet det gøres bedst og hurtigst ved at udfase brugen af bisfenol a i fødevarekontaktmaterialer hvor sikre alternativer er tilgængelige

derfor bedt fødevarestyrelsen om at indlede en proces med erhvervet så vi sammen kan finde den bedste metode til hurtigst muligt at få nedbragt indholdet af bisfenol a

indholdet i plast kan allerede i dag erstattes af andre plasttyper og erfaringer fra frankrig viser at

sikre alternativer tidsrammen for udfasning vil blive fastsat i dialog med erhvervet

at erhvervet har den tid der skal til

også vigtigt at det foregår så hurtigt som muligt i den situation at det ikke lykkes

om man kunne gå en anden vej a la den som enhedslisten foreslår

tilbage på historien om bisfenol a i danmark den oplevelse at det er den måde vi plejer at opnå resultater på

igennem lovgivning at vi har været i stand til både at påvirke eu beslutningen inspirere til beslutninger i frankrig

havde jeg egentlig også troet at per clausen skarp som per clausen jo altid er havde valgt

indskød til sidst nemlig at lykkes det ikke at lave en frivillig aftale som er ambitiøst nok hermed refereres jo ikke bare til at man spørger

også forsvarligt det med at man forbyder et stof for så i stedet for at få et andet der er værre

os er interesseret i jeg må sige at jeg tror at herre per clausen skal lede længe hvis hvis han

en mere tilfredsstillende og klar tilkendegivelse end den jeg har givet her

grænseværdi på fire μgkg kropsvægtdag i venstre vil vi også have at fødevaresikkerheden skal være i top derfor kan vi glæde os over at den europæiske fødevaresikkerhedsmyndighed efsa har vurderet at der ingen

i forbindelse med det nuværende indtag af bisfenol a tilmed ligger det nuværende indtag tre

fem gange lavere end den værdi for tolerabelt dagligt indtag af stoffet som efsa har fastlagt dermed må det vurderes at befolkningen er beskyttet tilstrækkeligt imod stoffet

er til stede på nuværende tidspunkt når enhedslisten sætter spørgsmålstegn ved efsas risikovurdering og i stedet foretrækker

fødevareinstituttets grænseværdi

det til trods for at efsas anbefaling er baseret på en omfattende gennemgang af et stort antal videnskabelige studier

fødevareinstituttets vurdering og kritik må man regne med institut for fødevare og ressourceøkonomi på ku har beregnet at forslaget vil betyde meromkostninger for erhvervet på tre hundrede og halvtreds million kr og det er svært

i produktionen og en gennemførelse af

forslag vil kunne betyde at producenterne udskifter til andre bisfenoler som er dårligere undersøgt end bisfenol a

vil enhedslistens forslag jo skade dansk erhvervslivs konkurrenceevne og samtidig kan vi også som der nu blev redegjort

af ministeren konstatere at der arbejdes med de forskellige problemstillinger så på den baggrund stemmer venstre imod forslaget

kommer så når vi tager nogle skridt skal det være sikre skridt

fast at det er socialdemokraternes holdning at vi skal have sænket danskernes indtag af bisfenol a hurtigst muligt

vi helt enige med stillerne af beslutningsforslaget men vi er dog ikke helt enige

det vigtigt at holde sig for øje at vi har haft en diskussion om hvilket niveau af bisfenol a der anses

dtu fødevareinstituttet og efsa er kommet frem til forskellige niveauer her finder socialdemokraterne at det er meget vigtigt at vi ikke går ind og politiserer men lader hensynet til forbrugerne veje tungest det betyder altså at vi skal stræbe efter at ingen er udsat for mere end det mest forsigtige niveau det vil sige det

dtu fødevareinstituttet det betyder også at vi skal have udfaset bisfenol a i fødevarekontaktmaterialer

hvordan gør vi så det enhedslisten foreslår her at danmark skal indføre yderligere nationale særregler

bisfenol a altså at regeringen følger

dtu fødevareinstituttets vurdering problemet ved denne løsning er at der ikke altid er sikre alternativer til bisfenol a vi risikerer altså at vi bevæger os fra asken

fordi der i stedet bruges andre kemiske stoffer der kan vise sig mere skadelige for danskerne når det er sagt

at det naturligvis stadig væk er vigtigt at holde fast i at brugen af bisfenol a bør udfases dette skal dog ske i samarbejde med erhvervet så der er tid og mulighed til at udvikle sikre alternativer jeg kan forstå at ministeren har indledt en proces i samarbejde med de relevante interessenter så vi hurtigst muligt kan få nedbragt indholdet af bisfenol a det kommer oven i at man allerede i dag arbejder på at reducere brugen derudover virker det fornuftigt at arbejde på en strammere regulering

i fødevarekontaktmaterialer samt en mere restriktiv grænseværdi end vi har i dag sammenlagt drejer det sig altså om at arbejde for en sikker og frivillig udfasning af bisfenol a i samarbejde med erhvervet mens vi samtidig arbejder i eu for strammere fælles regler det mener socialdemokraterne er en bedre måde at nå frem til målet

en hurtig reduktion af danskernes indtag af bisfenol a

og fjorten afrapportere hvordan det var gået der også mange andre ting man skulle gøre men det var en af dem jeg spørger bare fru karin

det resultat som ministeren nu forelægger nemlig at man fortsat jeg går ud fra at det

startede dengang

i en dialog og man har ingen anelse om hvornår den slutter og man er i grunden heller ikke kommet tættere på at vide hvilke alternativer der findes synes fru karin

selvfølgelig skal det gennemføres de steder hvor der er alternativer som er både sikre og gode nok

de de områder tilbage hvor det ikke er sikkert nok med andre materialer det er der vi skal se om vi ikke ad frivillighedens vej kan udvikle os frem til at vi kan finde en løsning for løsningen er naturligvis at bisfenol a skal udfases udfases

fortrinligt samarbejde med socialdemokratiet

fuldt forbud mod bisfenol

til de nul tre årige der brugte man så forsigtighedsprincippet

at man skulle arbejde for at få indført et forbud i eu

er ikke særlig meget på dansk men meget på engelsk

en del af de ting vi ser er at bisfenol a er skiftet ud med

var det så en kæmpe succes det var en succes at vi fik udfaset bisfenol a

lille smule usikker på efter at jeg har forberedt mig

måde at gøre det på og også på den måde

vi i udvalget ligesom vi gjorde sidst med en god debat og med den armlægning der skal til

en beretning der pålægger den her regering og

arbejde for at vi får udfaset de

hormonforstyrrende stoffer i fødevarer

dialog med det danske erhvervsliv og andre så vi kan blive klogere det vil jeg sådan set kunne se

er blevet lille smule usikker på

til det vi har gjort hvis vi så også kunne pålægge hinanden at vi skal blive klogere

på noget der nok er farligere jeg tror at hvis man er ærlig og går ind og laver en enkel analyse

fundet sikre alternativer

det rigtigt som ministeren vistnok antydede at

vil bare spørge herre rené christensen for jeg kom lidt i tvivl her på

forstå det som herre rené christensen

for vigtigt til fik skrevet noget der faktisk pålægger

på tværs af alle partier at ønske de her hormonforstyrrende stoffer i vores fødevareprodukter derfor er der vel også behov for når nu anledningen er der og det vil jeg

være rigtig god også i forhold til at få sat arbejdet i gang

gået bagudrettet i forhold til det vi har besluttet

kan arbejde fremadrettet i forhold til den udfordring vi har med bisfenol a

og så skulle man pege på hvad man så skulle gøre og så synes jeg måske

helt ærlig at det er en lille smule svagt at det man vil arbejde videre med er de drøftelser med erhvervet om alternativet til bisfenol a som man

gang i i rigtig lang tid

være enig med mig i at det er lidt for slapt til at vi kan

en beretning men det kan så sandelig også være et ændringsforslag som vi tager i folketingssalen og så kan vi stemme om det her

områder hvor jeg tror at vi vi der sidder her i dag måske ikke procent oplyst og det skal vi da i hvert fald give mulighed for at blive og

man skal også bare huske at kemidagsordenen er en utrolig kompleks størrelse

panik fordi et stof lyder farligt og så handler det

for nogle alternativer der er til stede

er et område hvor man skal se på hvordan man benytter sit krudt allerbedst fordi det er sådan at som land alene kan danmark ikke løse

er jo et af de stoffer vi har haft under opsyn i lang tid og vi har et forbud i danmark mod bisfenol a i de

fødevarematerialer der kan komme i kontakt med børn under tre år

problemet med at lave et forbud generelt er at vi ikke har udviklet alternativer der er sikre på alle områder bisfenol s er lige så usikkert er det bevist af canadiske forskere bisfenol b e f s og fire formylfenol har et lignende potentiale til at virke hormonforstyrrende i dag

især om sure og salte fødevarer som for eksempel syltede agurker flåede tomater

områder og derfor synes vi i radikale venstre at det vigtige er at få lagt pres på eu få lagt pres på at man laver en regulering i

eu på det her område som kan drive virksomhederne til at investere i alternativer til at investere i at få fundet

man ikke bare laver et forbud og så tager nogle stoffer i brug som faktisk kan vise sig at være

så der skal regulering på det her område den skal komme fra europæisk plan og der hvor danmark kan gøre en forskel er ved at sætte ind på forskningen det er ved at komme med fakta til eu som man ikke kan komme uden om det har vi jo en lang historie for at have gjort ikke mindst også på miljøområdet

et af de allervigtigste steder at sætte ind er simpelt hen når vi skal til de nye forhandlinger på europæisk plan hvor ministeren også har lovet

jeg sige at da danmark havde formandskabet for

var en af vores hovedprioriteter jo det syvende miljøhandlingsprogram hvor en af de ting som vi virkelig satte fokus på

kemidagsordenen det var hormonforstyrrende stoffer og cocktaileffekter altså det at vi bliver påvirket fra mange forskellige kilder

grænseværdier på de enkelte stoffer men faktisk der sker når vi får en cocktail altså når de bliver blandet

under grænsen så selv om vi deler enhedslistens

at få det ud af så mange stoffer som muligt

der hvor jeg siger jamen hvis vi gør det har vi ikke alternativer der er gode nok jeg kan huske da vi

mod bisfenol a i i sutteflasker for

i kan gå ind og lave et forbud og så kommer der et alternativ som er mere giftigt og derfor synes jeg

noget alternativ der ikke er lige så giftigt det synes jeg faktisk man skal tage med ind i sine overvejelser

de informationer branchen selv

bare spørge fru ida auken om hun ikke selv bliver en lille smule bekymret over radikale venstres meget stærke fokusering på eu løsningen

tillader eu lovgivningen at man bare indfører et andet måske endnu farligere stof

skulle sikre at virksomhederne skulle bevise at de produkter de brugte ikke var farlige før de tog dem i anvendelse eller

lave de her alternativer og det er rigtigt

det er et stort og omfattende arbejde og det er kun eu der kan gøre

lave forskningen sådan at vi kunne forbyde alle de stoffer der er farlige så nej jeg er ikke enig hvis man gerne

er eu det sted hvor danmark får mere indflydelse og mere styrke over for nogle

om det er der ikke nogen der ligesom skal gå forrest jeg synes da også at

fru ida auken sige

niveau og derved kan vi måske også være med til at skubbe til en udvikling i eu for jeg er enig i at det allerallerbedste

det tror jeg ikke vi gør så er der det problem at så putter man stoffer i der er værre

man har brug for så ved vi jo godt

forbyde dåsetomater og syltede agurker

vi har haft andre områder hvor det var helt oplagt at lave et dansk forbud og gå forrest

for eksempel sutteflasker og kontaktmateriale til børn for der var et alternativ

der er mange interesser og mange interessenter på det her område sfs medlem af europa parlamentet margrete auken

at anklage alle mulige for alt muligt bare sige

jo også være nogle lande der går forrest og trækker i en

det her beslutningsforslag handler jo ikke om at forbyde noget men om at lægge grænseværdien dér hvor

også være at ordføreren store interesse for cirkulær

det her er i hvert fald så farligt

og der er påvist så mange ting i forsøg med rotter

side synes at det er nødvendigt at vi lægger os på det niveau som

der er den store forskel på sf og radikale i dag at vi går op i at prøve at lave noget der virker ude

lave noget der betyder at der kommer et værre alternativ i virkelighedens verden og dermed må

der er noget vi må leve med et stykke tid og som vi alle sammen synes er problematisk men hvis vi skaber

større problem ved at gå en forkert vej synes vi det

at vælge den løsning så fra radikale venstres side

det jo om at være pragmatisk og sikre at det er virkeligheden der flytter sig at det er derude

at vi kan sidde herinde i folketinget og have det rart med

i udvalgsarbejdet at se om vi ikke kan lave noget

så den til enhver tid siddende minister faktisk har et mandat med her fra folketingssalen

om de radikale vil gå aktivt ind i det arbejde i udvalget

at vi får lavet et arbejde der både kan skue bagud men så sandelig også

til at have et mandat med når vi sender vores minister i byen

pres på den til enhver tid siddende regering

europa jeg synes ikke der er nogen minister der skal

at falde i søvn og jeg synes det er rigtig fint at få

en debat i dag og vi går selvfølgelig aktivt ind i udvalgsarbejdet

overholdes er indførelse af lovgivning på området og det var også det jeg synes

man jo kigge på det igen det bør være en generel strategi for de hormonforstyrrende stoffer at vi ud over at dokumentere

skadelige effekter for eksempel igennem den nye finanslovsbevilling til rigshospitalets internationale forskning også viser at der er alternativer det endelige mål for hormonforstyrrende stoffer

naturen eller fødevarer er en total udfasning og

vi synes det er vigtigt at erhvervet i danmark inddrages mest muligt i indsatsen for at få fjernet disse stoffer fra fødevarer og forbrugerprodukter og sf har tidligere rejst

om en udfasning af og grænseværdien for bisfenol a både over for fødevareministeren og miljøministeren sidstnævnte bekræfter at

kommissionen mener at det som udgangspunkt ikke er muligt at fastsætte en grænseværdi

stoffer er uskadelige det samme gælder kræftfremkaldende stoffer hvor

har givet tilsagn om at forhandle med industrien men ikke om en frivillig aftale med en klausul om at alternativet er lovgivning men jeg synes

hørte lidt mellem linjerne at skulle en frivillig aftale ikke fungere

spørge ministeren som enhedslistens ordfører også var inde på i sit spørgsmål til til ministeren

vil vurdere at en frivillig aftale ikke

på den bedst mulige måde sf vil helst have industrien i danmark med som en positiv medspiller men at der kan være lovgivning i sigte skal samtidig forstås som en reel konsekvens af manglende udfasning eller for høje grænseværdier

os op ad de risikovurderinger og anbefalinger som efsa

vi har fra liberal alliances side en skeptisk tilgang

til eu og synes at eu blander sig i meget mere end eu burde blande sig i men indimellem

er eu faktisk meget god at læne sig op ad forstået på den måde at eu

nogle vurderinger som gør at hvis vi tilslutter os dem kan vi rent faktisk sikre at vi også fra dansk side har rimelige konkurrencevilkår i forhold til hvad der måtte finde sted af

hvis vi egenrådigt gik ind nu og ændrede

på beskyttelsesniveauet imod bisfenol a

dokumentation for at det formentlig ville komme til at koste dansk erhvervsliv i omegnen af tre hundrede

million kroner når vi samtidig ikke har reelle alternativer på banen på nuværende tidspunkt

synes vi det er udmærket at vi fortsætter sådan som det er nu hvis man så

aldrig skeptiske over for det frivillige aftaler er en rigtig god idé men jeg bliver nødt til at sige til fødevareministeren

hvis ikke i indgår en frivillig aftale kommer vi med den store lovhammer og så bliver det sådan alligevel det er der ikke meget frivillighed over men kan der komme en frivillig aftale

er det helt fint med os så skal vi nok få balance i tingene

vælger vi fra liberal alliances side

lægge os op ad efsas vurderinger og derfor kan vi ikke støtte

konsekvenser det var derfor at enhedslisten tilbage i

ønske at få gennemført i det mindste et forbud mod bisfenol a i sutteflasker det diskuterede vi frem og tilbage og forslaget blev inden det blev vedtaget faktisk radikaliseret og skærpet en smule af dansk folkeparti og

sikkert med

retssag ved eu domstolen som daværende fødevareminister

eva kjer hansen havde lovet os tværtimod

set et rigtig godt resultat

da vi i sin tid fik den videnskabelige dokumentation som gjorde at vi kunne lave lovgivning i danmark

vi dokumentation dokumentation for at det faktisk var et problem i hvert fald i forhold til rotter man laver jo den slags forsøg med

ikke mindst de hanrotter de

selv ved et forholdsvis beskedent indtag af bisfenol a

sige at vi gennemførte et forbud i forhold til små børn

som i virkeligheden burde have ført til at vi havde stillet et bredere forslag om at få et forbud som var mere omfattende

problemstilling som enhedslisten vendte tilbage

med i to tusind og tretten hvor vi lavede et forslag om forbud mod bisfenol a indimellem i debatten i

som årene er gået konklusionen på det var

set at der lavede vi en beretning som der var enighed om det var også en forholdsvis blød beretning men den indeholdt nu alligevel nogle konkrete ting som er sket

dtu fødevareinstituttet lavet de ting som de skulle omkring de sundhedsmæssige konsekvenser og har konstateret at der er behov for en skærpelse i forhold til grænseværdierne og de har også konstateret at de

på den måde at der jo tidligere også i folketinget for slet ikke at snakke om eu parlamentet det må fødevareministeren i hvert fald

i hvor stor udstrækning sige efsa er sådan fuldstændig løsrevet fra erhvervsinteresser

at der er rigtig mange mennesker som arbejder i efsa som både før og efter deres ansættelse i efsa

men indimellem har man i hvert fald sagt at der godt kunne være

en diskussion af den lobbyvirksomhed som de her virksomheder og deres organisationer er i stand til at udøve

er enkelte ordførere her i salen der vil sige at den lobbyvirksomhed kan man også godt indimellem føle på sin krop her i i danmark jeg vil i hvert fald sige at

har fået henvendelser hvor der har været så mange store multinationale selskaber på brevpapiret

derfor må man i grunden stille sig selv spørgsmålet hvad skulle få os til ikke at tro

dtus beregninger jeg tror ikke der er ret mange heller ikke internationalt der er i tvivl om

når vi snakker om skader på det her område faktisk er i danmark så der er

set al mulig grund til synes jeg

nære tiltro til de udsagn der kommer fra dem

også derfor at enhedslisten så valgte

et beslutningsforslag hvor vi bare fulgte dtus grænseværdier dermed havde man jo også åbnet op for et lille hul

åbnet op for et lille hul i form af at man altså godt kan bruge bisfenol a i et begrænset omfang man kan sige at den grænseværdi som efsa har lavet er de rigtig glade for

betydet at de kan fortsætte med at bruge bisfenol a

samme måde som de gør i dag den har ingen konsekvenser

det hele var et stort ragnarok hvor den eneste konsekvens

at vedtage enhedslistens beslutningsforslag ville være at mennesker ville leve et mere usikkert og farligt liv

komme lidt tættere på i løbet af udvalgsbehandlingen det må være forholdsvis nemt for ministeren

de ting vi vedtog i to tretten var jo at regeringen skulle indlede et tæt samarbejde med de franske myndigheder for at følge implementeringen af den lovgivning som vi

vidste var på vej i frankrig så det må jo kunne blive klarlagt tror jeg

et grundigt udvalgsarbejde omkring de her ting vi synes

rigtig meget videnskabeligt grundlag at handle på

der findes for så vidt også det gamle videnskabelige grundlag vi havde for at gennemføre det oprindelige forbud

til det det synspunkt at den eneste måde man kan få rigtig gode og holdbare løsninger på er ved at aftale med branchen at de skal finde nogle alternativer uden at gå for vidt

vil jeg sige at hvis det havde været den eneste metode man havde taget i anvendelse over for erhvervslivet når det handlede om at opnå resultater i form af at fjerne farlige stoffer fra produkter og opnå miljømæssige gevinster så tror jeg ærlig talt ikke

jeg er fuldstændig overbevist om at det virker fremmende på de kreative evner og mulighederne for at finde på alternativer hvis man udsættes for et klart politisk pres i retning af at det her vil vi ikke finde os i og

finde os i i ret mange år så i har at finde et alternativ ellers må i gå tilbage til noget af den rigtig forhistoriske teknologi som i brugte i de rigtig gode gamle dage før man

opfundet bisfenol a og hvor der af en eller anden grund også kunne sælges både cola og tomat på dåse

sig gøre historisk set uden anvendelse af bisfenol a så jeg tror nok

nødt til at sige at her bliver der behov for også

jeg håber på at det udvalgsarbejde vi nu skal i gang med kan føre til at vi kan få klarhed over

som handler om at man ikke her og nu har alternativer men kan udvikle dem i løbet af

om at man bare synes det er dyrere og mere besværligt at finde alternativer så håber

vi også i forbindelse med udvalgsarbejdet kan komme lidt tættere på hvad det er fødevareministeren mener sådan helt præcist når han siger at

lave en aftale med erhvervet men hvis ikke de vil lave en ambitiøs aftale eller aftale ambitiøs nok

men nogle ville jo spørge hvad betyder ambitiøs hvad betyder det i forhold til hvor meget der skal udfases hvad betyder det i forhold til hvornår man kan forvente vi kan

et meget stort flertal i folketinget der støtter der var enkelte partier der i den her sag mente at det var klogt at læne sig op ad efsa jeg har det nok sådan at

på eus eller liberal alliances vegne må folk selv om jeg tror altså godt vi i

enhedslisten er vi jo i besiddelse af en

konstatere at kun ved

stor tålmodighed og vilje

lytte til alt det positive andre siger kan vi komme derhen at vi måske kan få en beretning som repræsenterer et fremskridt

så det ville nok være fornuftigt hvis regeringen

ministeren op i at der skal være en dialog med erhvervet og det drejer sig ikke så meget om at diskutere om vi vil have det her produkt

så ikke at det er i sin orden at tale med erhvervet om hvad

har truffet nogle politiske beslutninger der gør at nogle fødevarer er blevet mere sikre

ind og så kan det godt være at det er lidt mindre farligt

vi kommer nemlig ikke igennem med at lave skrappere regler på det her område hvis vi ikke har fuldstændig styr på det faglige men så vil jeg i øvrigt sige til herre rené christensen at jeg

er ting som har forbedret de livsvilkår som de børn har

ordfører for forespørgerne er det

er undersøgelser der viser at tilknytningen til en arbejdsplads har en helbredende effekt i sig selv

man mister job og senere får problemer med at vende tilbage til arbejdsmarkedet stiger markant jeg har sammen med venstres arbejdsmarkedsordfører hans andersen stillet følgende spørgsmål til sundheds og forebyggelsesministeren og beskæftigelsesministeren

i forhold til at fastholde mennesker med depression og andre psykiske lidelser på arbejdsmarkedet

har en særlig forpligtelse til at tage hånd om en særlig sårbar gruppe ved at tage målrettede initiativer som peger i den rigtige retning i forhold til fastholdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet

holdes uden for fællesskabet jeg ser frem til en god debat

også for det første vigtigt at der er fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads og for det andet skal vi sikre at mennesker som fortsat oplever problemer

vi kan få et billede af hvad det måske er vi taler om

jeg gerne fremhæve en rapport handicap og beskæftigelse som

udgivet af det nationale forskningscenter for velfærd det vi i daglig tale kalder

rapporten viser at personer med psykisk lidelse fortsat har en lav beskæftigelsesandel idet idet kun hver fjerde person med en psykisk lidelse rent faktisk er på arbejdsmarkedet det skyldes at

et område som indeholder også svære problemstillinger som derfor

være svære at løse sfi rapporten undersøger også holdningen til mennesker med psykisk lidelse

og heldigvis for det er blevet mere imødekommende over for psykisk sårbare kollegaer det synes jeg er rigtig rigtig positivt

selvfølgelig bygge videre på når holdningen til personer med psykisk lidelse bliver mere imødekommende kan det måske betyde at det fremover også bliver lettere at få både ansat og fastholdt flere personer

når vi taler om arbejdsmiljøindsatsen den som vi har formuleret frem mod

og tyve og regeringen har så sent som her før påske indgået en aftale med venstre det konservative folkeparti og dansk folkeparti om at styrke arbejdsmiljøindsatsen yderligere aftalen betyder bla at

indsatsen mod de virksomheder hvor problemerne

rent faktisk er størst det risikobaserede tilsyn som vi kalder det

tilsyn og derudover gennemfører arbejdstilsynet forskellige indsatser med fokus på psykisk arbejdsmiljø i nedslidningstruede brancher så sent som i forbindelse med finanslovsaftalen for to tusind og femten afsatte vi blandt andet femten million kroner til arbejdstilsynet

som led i strategien har arbejdsmarkedets parter og arbejdstilsynet desuden i

udgivet en pjece med gode råd til virksomhederne i forbindelse med fastholdelse og ansættelse af personer med for

er i regi af forebyggelsesfonden

en række initiativer som har fokus på at fastholde og ansætte mennesker med psykisk

i de nedslidningstruede brancher

kan jeg fremhæve sporskifteindsatsen og forebyggelsespakken som

sammen med enhedslisten og sf netop er blevet enige om at forlænge med i alt fire og tredive million kroner frem til

at udvide sporskifteindsatsen til også at omfatte psykisk nedslidning og det er synes jeg i den rigtige retning vi dermed går regeringen har desuden i løbet af de seneste år gennemført en række reformer på beskæftigelsesområdet der har fokus på at sikre at udsatte personer herunder personer med psykisk lidelse

med reform af sygedagpengesystemet som

indført fast track ordningen som giver både virksomheder og sygemeldte borgere mulighed for at anmode

det er også afgørende at kommuner og sundhedsvæsenet arbejder tæt sammen

vi dermed sikrer at den sygemeldtes læge inddrages ikke så tidligt men også så systematisk som overhovedet muligt i i den kommunale indsats med reform af førtidspension og fleksjob

venstre styrket fleksjobordningen ordningen er gjort mere rummelig

vi også gjort det muligt at man kan arbejde op til ganske få timer om ugen

er også glad ved at kunne konstatere at her har arbejdsmarkedets parter

også arbejdsgiverne fået øjnene op for det

og at de unges arbejdsevne kan udvikles derfor var det et centralt element i reformen at give en særlig hjælpende hånd til unge med komplekse problemer

som er tværfaglige og sammenhængende

en langtidsrettet indsats som skal hjælpe de unge videre så de kan komme i enten arbejde eller uddannelse

på at reformen stiller krav om at kommunerne skal arbejde tværfagligt som led i at etablere de tværfaglige rehabiliteringsteam i alle kommuner hvor der som bekendt indgår repræsentanter fra både social beskæftigelses undervisnings

skabe gode betingelser for at også personer

med psykisk lidelse kan få den nødvendige men først og fremmest den mere helhedsorienterede støtte som kan fastholde dem på arbejdsmarkedet vi har et særligt ansvar når den psykiske lidelse stammer fra et arbejde her har man igennem en årrække haft fokus på at fastholde tilskadekomne med arbejdsmarkedsskader på arbejdsmarkedet det skal selvfølgelig også gælde hvis det er en psykisk lidelse

man har fået jeg er glad for at vi netop sammen med sf og enhedslisten i det fremadrettede har afsat seksten million kroner i de næste fire år til at bygge videre på den fastholdelsesindsats den tror jeg også er afgørende

jeg gerne understrege at der selvfølgelig ikke skal herske tvivl om at regeringen har taget og fortsat vil tage sin opgave alvorligt når det kommer til at sikre fastholdelse af personer med psykisk lidelse på

arbejdspladser det skylder vi dem

så samtidig et område som vi skal fortsat derfor også

har vi desværre en forholdsvis frisk rapport fra sfi som viser at vi som politikere

blandt andet mit eget ministerium og kl har på det seneste vist at personer med en psykisk lidelse langt sjældnere er i arbejde end resten af befolkningen det er vi i regeringen meget optaget af at få gjort noget ved helt overordnet handler det

om ligeværd mellem det

have en fysisk lidelse og det at have en psykisk lidelse hvis vi skal nå frem til

kræver det altså også en kulturændring i vores syn på mennesker med psykiske lidelser

jeg var dreng det er egentlig meget rart at sige

der i det lokalsamfund hvor man voksede op

som skilte sig ud

skulle acceptere dem og hjælpe dem men de var ikke en del af fællesskabet og på en eller anden måde

udstødte den gruppe er

ikke den gruppe som er interessant i den snak som vi har i dag den gruppe er den gruppe som lå lige ved siden af dem nemlig alle de andre alle de almindelige mennesker med arbejde naboen eller kassedamen eller præsten mennesker som havde en eller anden grad af psykiske lidelser men som holdt det hemmeligt fordi de følte at

holde det hemmeligt af skam eller af frygt for at miste arbejdet for at miste vennerne for at blive set skævt til ligesom de andre eller måske vidste de

hvorfor livet indimellem var så besværligt og hvorfor det gjorde at de kludrede som de gjorde

der er vi ikke længere i dag men der er altså et stykke vej endnu før en psykisk lidelse ikke længere behøver at blive holdt hemmelig af frygt for eksempelvis at miste sit arbejde hvis vi skal sikre bedre plads på arbejdsmarkedet til mennesker

skal vi undgå stigmatisering vi skal undgå fordomme fordomme for eksempel om hvorvidt man kan have et arbejde når man er psykisk syg det kan man bare man får den rette behandling og bare man møder den nødvendige forståelse

forsøge at fremhæve tre kerneområder der er væsentlige at understøtte hvis vi skal nå målet om at mennesker med psykiske lidelser i højere grad får tilknytning til arbejdsmarkedet for det første skal vi sikre at mennesker med psykiske lidelser oplever at de bliver mødt af et sammenhængende system på tværs af sektorgrænser på tværs af forvaltningsskel derfor har regeringen ændret rammerne for sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner

at otte og halvfems aftaler nu er blevet til fem en for hver region tilknytning til arbejdsmarkedet er et emne som parterne er opmærksomme på i de sundhedsaftaler desuden har regeringen med økonomiaftalen for to tusind og fjorten prioriteret i alt fem hundrede og halvtreds million kroner til indsatser i regioner og kommuner som skal styrke indsatsen for de mange mennesker som krydser de sektorgrænser så har vi i i

regi af satspuljen for to tusind og tolv afsat hundrede million kroner over fire år til et fremadrettet og styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen psykiatri inden for rammerne af det der kaldes

at et bedre samarbejde kan afkorte sygdomsforløb

udredes og behandles hurtigere end tilfældet har været indtil nu dermed er det også lettere for den enkelte at fastholde et job for eksempel kassedamen som på grund af angst har svært ved at passe sit arbejde hvor hun tidligere var nødsaget til at langtidssygemelde sig får hun nu langt tidligere i forløbet stillet en diagnose og kommer hurtigere i behandling det betyder at flere kan opretholde et arbejde samtidig med at de

skal vi være gode til at undgå at egentlig behandling bliver nødvendigt mentale problemer er årsagen til halvtreds procent af alle langtidssygemeldinger og otte og fyrre procent af alle førtidspensioner det er utrolig vigtigt at vi har for øje at mistrivsel på arbejdspladsen ikke udvikler sig til en egentlig psykiske lidelse som angst og depression til det formål har sundhedsstyrelsen udarbejdet en forebyggelsespakke om mental sundhed herudover har regeringen

to af de mål omhandler den mentale sundhed og i satspuljeregi har vi i aftalen for to tusind og fjorten afsat syv million kroner til et nationalt partnerskab om mental sundhed på arbejdspladsen

at forvente sig meget af og jeg håber at de arbejdspladser der deltager

sige at regeringen har sat rigtig mange ting i gang for at mennesker med psykiske lidelser kan sikres en tilknytning til arbejdsmarkedet målet er klart for regeringen

heldigvis går det hurtigt over for

arbejdet hober sig op familien kan man næsten ikke finde overskud til og selv de mest banale hverdagsting som at tage et bad eller lave aftensmad kan virke helt uoverskuelige

med en psykisk lidelse som følgesvend det koster samfundet dyrt og

alene for depressionsramte det er triste tal og det må og skal vi have ændret på ikke mindst fordi vi i dagens danmark har ottehundredetusind på offentlig forsørgelse og en stor del af disse mennesker ikke bare har den udfordring at stå uden for arbejdsmarkedet de har også den udfordring at de står uden for arbejdsmarkedet på grund af en psykisk lidelse

sådan sagde jesper karle speciallæge i psykiatri til en konference om depression og arbejdsliv her på christiansborg

at vi skal væk fra dogmet om at fred og ro er vejen til at få det bedre

ligge en plan for forløbet både hvad angår en eventuel sygemelding og hvornår man er tilbage på arbejdet og i hvilket omfang skal sådan en indsats lykkes

er gode behandlingsmuligheder uden lange ventetider carsten koch udvalget har netop udsendt en rapport

ekspertgruppens vurdering alle danskere

til hurtig behandling så man hurtigt kan komme tilbage til et aktivt fritids arbejds og familieliv for ingen bliver raske af at stå på venteliste men hurtig behandling gør det jo ikke alene vi må og skal have nedbrudt tabuer og stigmatiseringer jeg er opmærksom på at vi allerede via satspuljen både på sundheds og beskæftigelsesområdet har taget flere gode initiativer

og være åben om det er no go

svarer to og halvtreds procent af los medlemmer

ikke er godt at melde sig syg med en psykisk sygdom og forleden læste jeg en undersøgelse der peger på at en og tyve procent ikke bryder sig om at have en kollega der har en depression der er altså lang vej endnu

det har vi allerede gjort i satspuljekredsen i canada har man udformet en frivillig standard som alle virksomheder kan indføre

for fysiske sygdomme ved eksempelvis at have en hjertestarter the national standard har lært mere end ethundredetusind canadiere at udføre psykisk førstehjælp

har vist sig at være et fremragende værktøj til at nedbryde både stigma og tabu selv afdelinger hos det canadiske politi har bakket

og det canadiske politi

i så mange andre lande i særdeleshed er svært på de traditionelle mandearbejdspladser at tale om psykisk arbejdsmiljø selv om både mænd og kvinder

i psykisk førstehjælp jeg har selv deltaget i et og det var lærerigt men kurserne har primært fokus på mennesker som til daglig arbejder med psykisk syge det glæder mig derfor at der er

ligesom der er opbakning til at vi yderligere får afdækket hvilke erfaringer man har fået i canada i forhold til implementering af en frivillig standard der sigter mod at forebygge og håndtere og forbedre såvel det psykiske arbejdsmiljø som den måde vi i fællesskab kan bidrage til at nedbryde tabuer og stigmatiseringer jeg glæder mig til at følge debatten i dag og inden jeg gør det

op som alle partier bakker op om

har tilknytning til arbejdsmarkedet folketinget noterer det er vigtigt at fastholde fokus på at mennesker med psykiske lidelser kan opnå og og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet en forudsætning herfor er et rummeligt arbejdsmarked kombineret med tilbud om hurtig udredning og behandling i sundhedssystemet

og psykiatrien understøttes der er igangsat tiltag for at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet det handler blandt andet om en indsats for at styrke det psykiske arbejdsmiljø folketinget opfordrer regeringen

der har en ringe eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet og undersøge muligheden for at kendskabet til psykisk førstehjælp udbredes ligesom de canadiske erfaringer med en frivillig standard for mental sundhed på arbejdspladser

arbejdsmiljø et emne som har stor betydning for socialdemokraterne og også for mig selv personligt

jeg også glad for at vi i dag har mulighed for at debattere emnet her i salen jeg mener at vi i fællesskab har en bunden opgave med at sikre at mennesker med depressioner og psykiske lidelser

er midlertidig men også hvis den varer ved det kræver både et rummeligt arbejdsmarked med plads til mennesker med psykiske lidelser men også et arbejdsmarked

problemerne det er en svær og vigtig opgave

overordnet mener jeg dog at der er to spor vi skal følge rummelighed

kunne rumme mennesker med psykiske lidelser vi skal opbygge en kultur der tager ordentlig hånd om mennesker med psykiske lidelser ude på den enkelte arbejdsplads og det kræver at vi anerkender psykiske lidelser på linje med de fysiske arbejdet starter her

har regeringen allerede taget skridt i den rigtige retning arbejdsmiljøaftalen der blev indgået før påske er et godt eksempel men også regeringens reformer af sygedagpenge førtidspension og fleksjob som ministeren allerede har redegjort for viser at vi har taget afgørende initiativer til at hjælpe personer med psykiske lidelser med at blive på arbejdsmarkedet vi har sat større fokus på forebyggelse ligestillet det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i arbejdsmiljøloven og brugt fem og fyrre million kroner

det psykiske arbejdsmiljø når det kommer til psykiske lidelser må man heller ikke glemme at denne regering for alvor har sat fokus på behandlingen af og indsatsen over for psykiske sygdomme tidligere herskede der en tanke om at der er forskel på psykiske og fysiske sygdomme men vi har insisteret på

lige så stor anerkendelse af de psykiske lidelser som af de fysiske i vores sundhedsvæsen vi skal se på depression og angst på samme måde som vi ser på en brækket arm og med to

femten til to tusind og atten har vi sat handling bag ordene at vi er begyndt at anerkende psykiske lidelser på

både arbejdsmiljølovgivningen og sundhedsvæsenet er helt afgørende for at vi kan komme problemerne til livs

sætte fokus på et rummeligt arbejdsmarked skal vi også

på forebyggelse det er vigtigt at vi på arbejdspladsen bliver bedre til at spotte når vores kollega trives dårligt det kræver viden om psykiske sygdomme og det kræver viden om hvordan vi kan hjælpe mennesker der har det svært samtidig handler forebyggelsesindsatsen om at føre et effektivt tilsyn med de arbejdspladser hvor risikoen for

med arbejdsmiljøaftalen som jeg nævnte før har vi netop sikret dette det er en rigtig god aftale og jeg ser meget frem til at følge arbejdet og resultaterne antallet af anmeldte psykiske arbejdsskader er desværre stigende

og halvfjerds procent et voldsomt tal i antallet af anmeldte psykiske arbejdsskader

det er ikke en udvikling vi kan være tilfredse med

afgørende at vi handler nu der er allerede igangsat en række tiltag for at styrke det psykiske arbejdsmiljø

øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for mennesker med depressioner og psykiske lidelser men vi skal også afdække hvordan de canadiske erfaringer med en frivillig standard for mental sundhed på arbejdspladsen kan benyttes her i danmark og samtidig skal vi undersøge muligheden for en udbredelse af kendskabet til psykisk førstehjælp for socialdemokraterne er det en hjørnesten i vores samfund at vi har et rummeligt arbejdsmarked vi skal give plads til at vi alle har mulighed for at tage del i arbejdsmarkedet indsatsen handler om at skabe et rummeligt arbejdsmarked og anerkende at psykiske lidelser er alvorlige og samtidig skal vi sætte ind med forebyggelse

og tilsyn vi har taget mange vigtige skridt for at sikre bedre vilkår for mennesker med psykiske lidelser og det arbejde fortsættes med dagens

og det glæder mig også at det er et samlet folketing der står bag

vidt forskelligt nogle gange taler vi om depression angst ocd

der findes faktisk utrolig mange diagnoser

er med til at stigmatisere en gruppe mennesker for nogle kan være sårbare og nogle kan have en diagnose der gør at de kan have svært ved at håndtere

arbejdsmiljø det

ikke så meget for dem der nu sidder derhjemme og er psykisk syge det eneste de hører er politikere der vil skære ned

presse dem ud i et arbejdsmarked give dem ressourceforløb som

kommunerne er alt for lang tid om at få dem ud i vi laver reformer

dem der sidder derhjemme vil stadig væk undre sig og sige hvornår gør de noget for mig

vi har sat projekter i gang men det er små projekter rundtomkring nogle virker og nogle virker ikke

det hele taget virker jeg tror

ministeren var inde på at sfi havde lavet en

den gruppe som vi taler om de taler også om mentorordninger som er meget forskellige i forhold til

at det er svært at finde en mentor der komplementerer lige præcis den person der skal ud på arbejdsmarkedet

et individuelt hensyn til den enkelte og så ser man på

stress depression eller en anden sårbarhed

tager udgangspunkt i den enkelte og så arbejder man ud fra det

være med og være en del af det inden jeg gik

jeg fat i et af de projekter vi har sat i gang med satspuljen

held med er at de har fået to og tredive procent i uddannelse og en og tredive procent i ordinære job

hvad det er vi skal gøre mere af og heldigvis er kommuner der går i gang med at gøre nogle af de her ting hvor man kan se at

og det har stillet borgerne i et vakuum hvor de ikke vidste hvad de skulle gøre

er noget man kan løfte herindefra

ressourceforløbet som skulle være en del af det

har længe undervejs nu ved jeg at der er en høring i næste uge

gjort og hvad kan vi gøre bedre for det har ikke fungeret

da man skrev det ned på et stykke papir

laver en hel masse papirudkast og politikker som skal hjælpe de sårbare

jeg er rigtig glad for at vi

at få en førtidspension på et tidspunkt hvor det var lidt nemmere end i dag

de skal ikke tænke på økonomiske spørgsmål de bliver ikke presset ud i noget de ikke kan håndtere

sig faktisk at de kan komme ud af den sygdom som de har fået og og mange af dem vil gerne tilbage på arbejdsmarkedet de er bare bange for at de ikke kan komme tilbage til førtidspensionen hvis det viser sig

når du har prøvet det her og hvis det viser sig

vi har den åbenhed at

vi ved de kan være sårbare vi ved det kan være hårdt på et arbejdsmarked som er så stressfyldt som det er i dag og det skal vi altså gøre lidt mere

det viser sig at det har en betydning

glad for at vi har

vi stadig væk opretholder fokus vi skal bare huske at der er mange forskellige psykiatriske diagnoser

en gruppe som er mere sårbar

og også gerne vil

også får muligheden for det

bliver holdt det her kontinuerlige fokus på den her debat fordi det er et område som er et langt sejt træk fordi som

mange forskellige lidelser og det er

meget sammensatte omstændigheder og derfor også noget som skal imødegås fra mange vinkler så det er bestemt ikke

handles på mange områder på en gang og man skal give tingene tid til

noget af det det handler om som flere ordførere heroppe har været inde på er det her med rummeligheden og det psykiske arbejdsmiljø

noget som som vi jo prioriterer i arbejdsmiljøindsatsen frem mod

fokus på så handler det jo også om vores psykiatriske behandlingssystem

at der bliver sikret midler til at lave den rigtige individuelle indsats her at der sikres den ligestilling som som vi arbejder hen imod

med det fysiske behandlingssystem og også her har vi taget gode skridt både når det handler om ressourcer og om ligestilling med de fysiske lidelser så handler det også om at de ordninger og de indsatser vi sætter i værk eksempelvis fleksjobs der

og de helhedsorienterede ressourceforløb i forhold til potentielle førtidspensionister

så de rent faktisk er håndterbare både for for målgruppen og og selvfølgelig for kommunerne som sidder og

så handler det også om at sikre gode

imellem det at stå uden for så at sige og det at være inde

tiltag vi eksempelvis har i forhold til socialøkonomiske virksomheder kan være et eksempel på på en indsats der kan have sådan en brobyggende funktion

mennesker der er psykisk sårbare

men som gerne vil finde

i højere grad har den ro og den rummelighed der skal til for også at blive stærke nok til at kunne

også forestille sig at man måske kunne have en endnu mere målrettet prioritering af en bedre kontakt imellem arbejdspladser altså imellem virksomheder og

så hele systemet omkring den psykisk sårbare altså både jobcentrene

så de her aktører i højere grad kunne spille sammen med arbejdspladserne

det er et lille eksempel men et eksempel på noget af det

hvor arbejdspladser kan søge hjælp og information i forhold til den her målgruppe er et eksempel på at man kan lave

i fonden for forebyggelse og fastholdelse og nogle af de initiativer der også er i forhold til holdningsbearbejdelse som er det sidste jeg vil nævne i forhold til vigtige indsatsområder

om psykisk sårbare i højere grad nedbrydes der går det jo også som som

var inde på i den rigtige retning

der skal

gøre både i forhold til holdningsbearbejdelsen og i forhold til det generelle arbejde omkring den her dagsorden derfor er jeg også glad for at så mange heroppefra tilkendegiver at det

med til fortsat at sætte fokus på så tak for det og tak for ordet

regeringen til at øge fokus på at nedbringe antallet af mennesker med en psykisk lidelse der

er der formentlig en række forskelle mellem partierne det rører dog ikke ved det glædelige i at der er en enighed om at området skal opprioriteres jeg vil gerne bidrage med tre pointer på sfs vegne den ene pointe er at indsatsen for at hjælpe mennesker i den her situation skal være langt mere individuel og prioriteres højere sagen er den at en række

at hvis man går ordentligt ind i det enkelte menneskes situation den enkelte person som har en psykisk lidelse og kombinerer det med en tilsvarende grundig snak med en mulig arbejdsgiver og arbejdsplads så kan uhyre meget lade sig gøre og det er godt jeg vil henvise til et sted der har navnet handicapidrættens videnscenter det burde i virkeligheden nok hedde handicappedes jobformidling for det er det i meget høj grad

sådan som man jo også i nogen grad gør det inden for beskæftigelsessystemet

bruger idræt som en indfaldsvinkel

genskabe menneskers tro på at de kan noget hvis de har mistet deres selvtillid og når det så er sket går handicapidrættens videnscenter som er støttet af satspuljemidler og det er godt

og laver en forventningsafstemning og det ender tit med at der så bliver

et arbejdsforhold eventuelt på nedsat tid så en større individuel indsats fra systemets side og en højere prioritering af det her arbejde er helt nødvendigt den anden pointe er

blandt fleksjobambassadører det er en del af medarbejderne på jobcentrene og de

forudsætning for at arbejde med den her gruppe af medborgere

det går simpelt hen ikke og det er jo klart at det er mere enkelt for en jobcentermedarbejder at arbejde med et menneske som har brækket benet end det er

arbejde med et menneske som har en depression eller lider af angst

uddannelsesindsats skal derfor forøges væsentligt for at det her kan komme til at fungere ordentligt og jeg ved godt at beskæftigelsesreformen

afsætter tredive million kroner årligt til efteruddannelse af jobcentermedarbejdere og a kassemedarbejdere men det er jo en efteruddannelse der er bred som også omfatter andet end

arbejdet med mennesker med psykiske lidelser og derfor må jeg sige det som det er jeg tror ikke at de tredive million

når der er tale om trettentusind medarbejdere jeg opfordrer til at der bliver afsat flere penge

til at arbejde med denne gruppe af medborgere den tredje pointe drejer sig om at det for sf er meget meget vigtigt at arbejdsgiverne har et socialt ansvar det vil sige

på den ene eller anden måde skal tages nogle skånehensyn til fordi de er en del af vores befolkning det er der nogle arbejdsgivere der gør men der er bestemt også nogle arbejdsgivere som smyger sig udenom det er voldsomt utilfredsstillende der må vi har fundet på et system som kan medvirke til at disse arbejdsgivere også påtager sig deres del af forpligtelsen som

der skal tages forskellige hensyn til herunder mennesker med psykiske lidelser det betyder at

dermed pålægger vi dem deres sociale ansvar men pengene bliver så anvendt af de arbejdsgivere som har den positivitet i sig at de gerne vil hjælpe med at skabe det rummelige arbejdsmarked så det er de tre pointer som vi fra sfs side gerne vil bidrage med

deres arbejde men alt for mange får varige mén af deres arbejde

om psykiske lidelser på grund af vold og trusler mobning chikane og stress vi har set at de

er eksploderet de seneste årtier og en stor del skyldes det nye arbejdsmarked hvor der stilles større krav til de ansattes effektivitet og fleksibilitet jeg mener vi bør se på det hele arbejdsliv vi skal se på

uddannelse som ledere når vi ser på det nye aktuelle arbejdsmarked

synes jeg vi bør se på arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet helt præcist betyder det jo

skyldes det lederne som først og fremmest mangler uddannelse

kun har én opgave nemlig at skabe profit på produktionen det betyder at folk går ned med stress nogle bliver udsat for mobning trusler og chikane når vi i dag kigger på hvor mange penge det koster samfundet at folk bliver langtidssygemeldt og bliver smidt ud af arbejdsmarkedet alt for tidligt i deres liv

milliarder af kroner uanset hvad mener jeg vi bør gøre meget mere for at sikre folk

en psykisk lidelse en plads på arbejdsmarkedet men vi bør også kigge på hvem der kan tage et arbejde vi ved at mange har en psykisk lidelse som betyder at de ikke kan passe et job enten altid

at mange bliver stødt længere væk fra arbejdsmarkedet for eksempel reformen af

og starthjælpen som i virkeligheden gør folk fattigere mens de prøver at få styr på deres liv det går ud over folk som har en psykisk lidelse for eksempel stress depression eller ptsd det er psykiske lidelser

skal have ro mens man som menneske skal bygges op i samarbejde med sundhedssystemet kun hvis folk får fred og ro og en rimelig indkomst kan de få mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet samtidig med det skal vi også prøve at fastholde folk som har en psykisk lidelse jeg har set den nye aftale om arbejdsmiljøet men den gør faktisk ingenting for at fastholde folk som har en psykisk lidelse på arbejdsmarkedet i modsætning til det har vi jo sammen

og sf lavet en aftale om forebyggelsesfonden det handler blandt andet om fastholdelse i arbejdsskadestyrelsen inddragelse af de arbejdsmedicinske klinikker indsats mod sexchikane og sporskifte til de psykisk nedslidte jeg tror det betyder noget for dem som har en psykisk lidelse

også godt understrege at det kun er det første skridt

at gøre noget alvorligt ved at tusinder af

mennesker bliver holdt uden for arbejdsmarkedet jeg synes det understreger at der er forskel på når regeringen samarbejder med de borgerlige så sker der ingenting eller rettere sagt

det er helt unikt at vi fra det yderste højre til det yderste venstre

omkring det psykiske arbejdsmiljø som vi er enige om